i dag er der følgende anmeldelser orla hav

beslutningsforslag nummer b halvfems pia adelsteen

beslutningsforslag nummer b en og halvfems per clausen

niels helveg petersen michael aastrup jensen jeppe kofod

er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

afstemningen slutter

afstemningen slutter

lovforslaget er vedtaget og bliver sendt

der er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der

afstemningen slutter

mange medlemmer der er blevet tilbage i salen for at høre om det her vigtige lovforslag som nu behandles det er dejligt at se det er jo ellers et af de lovforslag som

ikke har så meget bevågenhed og det er måske fordi det ikke er så store ændringer vi foretager men

hundrede og syv og tres som

række ændringer af udlændingeloven disse nødvendige ændringer er affødt af nogle bestemmelser der følger af en ændringsforordning til rådets

en udbygning af schengensamarbejdet har danmark allerede tilsluttet sig på mellemstatsligt grundlag ændringen af forordningen indebærer at alle tredjelandsstatsborgere der meddeles opholdstilladelse for schengenområdet skal have udstedt et opholdskort

to tusind og elleve skal lagres et personbillede dette udvides fra og med den tyvende maj to tusind og tolv til også at omfatte

venstre modtager vi ændringsforordningsforslaget positivt ved lagring af fingeraftryk og personfotografi på opholdskort vil det ved kontrol være nemmere at tjekke dokumenternes ægthed og indehavernes identitet

da opholdskort er et vigtigt bidrag til at forebygge og bekæmpe

den som går rundt med et

opholdskort faktisk er den som har tilladelsen til at opholde sig

have billede på kortet og fra næste år også fingeraftryk

det synes vi giver god mening vi er så rigtig glade for

nogle af de præciseringer som ministeriet har lavet på baggrund af de høringssvar der er kommet både fra datatilsynet og

forordningen indebærer at der fremover skal udstedes opholdskort med såkaldte

kendetegn i form af personfotografier og fingeraftryk til alle tredjelandsborgere

andet meddeles opholdstilladelse på asyl familiesammenføring erhvervs og studieområdet det synes vi grundlæggende er

mere styr på illegal indvandring ikke bare i danmark men også i resten af europa det

eu systemet er noget vi klapper

meget fornuft i at indføre en sådan ordning vi har også forstået at andre lande som står uden for schengensamarbejdet at tilslutte sig

endnu en gang er relevant at hejse flaget

man på forskellige måder har mulighed

i forskellige registre hvis en udlænding har begået kriminalitet i danmark og vedkommende bliver pågrebet i et andet eu land eller schengenland

politik og det giver god mening det her giver

nogle flere initiativer så opfordringen herfra til regeringen er tag nu at indføre den grænsekontrol den personkontrol

faktisk rykke noget på det her område i i forbindelse med udvalgsbehandlingen

lovforslaget her handler som det efterhånden nok står klart om implementering af forordning om opholdskort til tredjelandsstatsborgere det handler om hvordan indsamling af fingeraftryk og billeder skal foregå og hvordan de data skal bruges til det her opholdskort som lever op til nogle ensartede kriterier i hele eu dataene skal ligge på en kontaktløs chip på opholdskortet og derudover indføres der et langtidsvisum til personer som har fået opholdstilladelse men ikke kan få tilsendt deres opholdskort til

god mening at have kort som er ensartede i eu vi kan principielt have betænkeligheder ved for nær overvågning af individer i forslaget er der dog i vidt omfang tale om informationer som allerede i dag indsamles og vi mener ikke at forslaget på det her punkt

i forlængelse af høringssvar fra datatilsynet og institut for menneskerettigheder

når det kommer til implementering af arbejdsgangene som vi gerne vil have nogle svar på enten nu eller i udvalgsbehandlingen vi har noteret os at der er flere uddannelsesinstitutioner og deres organisationer som er nervøse for om implementeringen vil medføre mere bureaukrati og om indkøringen af det her

at ministeren redegør for hvordan ministeriet vil undgå kaos når det her nye system skal implementeres det har vi jo desværre set andre eksempler på i det offentlige når man kører nye systemer ind og det har vi vel alle sammen en interesse i at undgå

dag men ellers senere på skrift kan forsikre os

af udlændingeloven med henblik på at danmark gennemfører bestemmelser om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsborgere forordningen udgør en udbygning af schengenreglerne og danmark har tilsluttet sig forordningen på mellemstatsligt grundlag disse ændringer af

indebærer at alle tredjelandsstatsborgere der meddeles opholdstilladelse i schengenområdet herunder i danmark skal have udstedt et opholdskort

med den tyvende maj to tusind og elleve skal lagres et personfotografi og udlændingens fingeraftryk lagringen af personfotografiet og fingeraftrykket skal anvendes til kontrol af dokumentets ægthed og indehaverens identitet ved hjælp af direkte tilgængelige sammenlignelige træk og opholdstilladelsen skal fremvises i henhold til national lovgivning desuden vil det være således fremover at kortet af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil blive sendt direkte til tredjelandsstatsborgerens adresse i hjemlandet men først vil blive udstedt efter

derfor foreslår regeringen at lokale diplomatiske repræsentationer skal have mulighed

venstre er positivt indstillet over for

så det vil jeg ikke kommentere de andre ordførere har været inde på det

inde på det jeg vil problematisere

opholdsdirektivet fra to tusind og

tusind og otte og der er kommet en rapport til danmark i to tusind og ni om en rettelse som vi bør foretage og jeg citerer fra bemærkningerne i lovforslaget side 20 kommissionen finder dog samtidig at visse bestemmelser i opholdsdirektivet der i dag er afspejlet i meddelelser notater vejledninger med videre bør reguleres i egentlige retsakter således at risikoen for fejlagtige afgørelser på grund af ukendskab til reglerne fjernes

venlig beskrivelse af retstilstanden i danmark

og vejledninger men ikke i egentlige retsakter så er der tretten konkrete eksempler

rettes i eu opholdsbekendtgørelsen andre ved ændringer i udlændingeloven

er meget uforstående over for at man man i bemærkninger i et lovforslag træffer afgørelse om at noget skal der lovgives om og andet skal der ikke lovgives

som udgangspunkt positive over for forslaget og er glade for de præciseringer der er lavet i

med blandt andet datatilsynets og institut for menneskerettigheders kommentarer

ligesom sf meget gerne have gjort det helt klart fra talerstolen i dag at gebyrerne ikke kommer til at stige på baggrund af den her ændring sådan læser jeg sådan set også høringsnotatet men det kunne være fint at få et

være sikker på at den vejledning der kommer til at være om det her er så klar at

eksplicit i forslaget til sidst vil jeg bare sige at det her

inde på er der er tale om et lovforslag der helt enkelt handler om at der fremover skal være fotografi af fingeraftryk på de opholdskort der udstedes til udlændinge med opholdstilladelse i danmark det indebærer så en hel del tekniske detaljer

tale om fælles regler for hele schengenområdet som skal forebygge og bekæmpe ulovlig indvandring og ulovligt ophold fotografi og fingeraftryk kan således medvirke til at undgå misbrug af kortet det har regeringen støttet under hele behandlingen i den europæiske union og med det her lovforslag gennemfører vi så reglerne i dansk ret i forhold til

der også i lovforslaget præcisering af den danske gennemførelse af opholdsdirektivet der er tale om en præcisering af nogle forhold som kommissionen har påpeget burde gennemføres på en mere klar måde og for så at besvare fru marianne jelveds spørgsmål og det gør

støtte forslaget om at afskaffe det nugældende pointsystem for tidsubegrænset opholdstilladelse det er regeringens opfattelse at tidsubegrænset opholdstilladelse kun skal gives til de udlændinge der integrerer sig og gør en indsats for at blive en del af det danske samfund tidsubegrænset opholdstilladelse skal således være udtryk for at man har opnået en faktisk tilknytning til danmark gennem konkrete resultater og skal være forbeholdt de udlændinge der har gjort en aktiv indsats for egen integration en aktiv indsats for egen integration kræver først og fremmest at udlændinge

tillærer tillærer sig det danske sprog finder et arbejde og får kendskab til danske kultur

i det nugældende pointsystem for tidsubegrænset opholdstilladelse forslagsstillerne bag beslutningsforslaget ønsker et nyt regelsæt der er mere fleksibelt og tager større hensyn til at integration og aktivt medborgerskab kan foregå på flere forskellige måder det fremgår imidlertid ikke af beslutningsforslaget hvad forslagsstillerne ud over at henvise til en konkret sag om en medarbejder i forsvaret ønsker i stedet for pointsystemet

gerne benytte lejligheden i dag til at understrege at det gældende pointsystem er ganske fleksibelt og i høj grad viser forskellige veje til en vellykket integration det er korrekt at pointsystemet omfatter en række som udgangspunkt ufravigelige betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse der stilles blandt andet krav om at udlændingen skal være i beskæftigelse og ikke må modtage offentlig forsørgelseshjælp der stilles også krav om at udlændingen skal have kendskab til det danske sprog og der stilles blandt andet

eller have en større forfalden gæld til det offentlige de ufravigelige betingelser afspejler netop hvad der kan betegnes som grundbetingelserne for en vellykket integration det er muligt at forslagsstillerne har en anden opfattelse heraf som for eksempel at kriminelle udlændinge på offentlig forsørgelse uden kendskab til det danske sprog er godt integreret

nu engang regeringens opfattelse at for eksempel beskæftigelse og danskkundskaber er grundlæggende betingelser og forudsætninger for at være godt integreret og derfor og kun derfor er disse betingelser gjort ufravigelige men det gældende regelsæt afspejler også at den enkelte udlænding kan dokumentere at være godt integreret på forskellig vis pointsystemet indeholder derfor en række supplerende kriterier hvor der er forskellige muligheder for den enkelte udlænding den enkelte kan således opnå point ved at have udvist aktivt medborgerskab

og den enkelte udlænding kan opnå point ved uddannelse yderligere beskæftigelse eller bedre danskkundskaber der er således efter min opfattelse tale om et regelsæt der både sikrer og sætter fokus på integrationen og samtidig giver den enkelte udlænding forskellige muligheder for at dokumentere integration og medborgerskab noget andet er om der på enkelte punkter kan være behov for mindre justeringer af regelsættet for eksempel i forhold til medfølgende familiemedlemmer til medarbejdere i udenrigsministeriet som er udstationeret

rimeligt at fru astrid krag forholder herre naser khader hvad han har sagt og ikke forholder mig

det må trods alt være det rigtige vi har lagt et

som vi mener grundlæggende bidrager til dels at gøre danmark til et bedre

så

er

starte med at lykønske den samlede opposition som

nogle få linjer om at man vil have et nyt regelsæt der skal være mere fleksibelt

større hensyn til integration og aktivt medborgerskab

haft noget mere respekt for den debat vi har her i dag hvis oppositionen

andre sager netop haft en holdning om

om at ændre noget lovgivning uden at præsentere et alternativ det kan skyldes to ting at man ikke gør det den ene ting er at man ikke har noget alternativ man ved ikke præcis hvad der skal laves om

man ikke kan blive enige om hvad

så præcis er der skal laves om når man kigger lidt på hvad der

er vidt forskellige holdninger til pointsystemet for permanent opholdstilladelse

er andre partier der i hvert fald da vi behandlede lovforslaget oprindeligt egentlig var inspirerede af tanken og blot

jeg vælger at tolke det som om oppositionen ikke ved hvad man skal

usaglig baggrund særlig når det handler om en enkeltsag

pointsystemet for permanent opholdstilladelse er jo et pointsystem som

i stedet for må vi i

at det der skal til for at få de sidste point for aktivt medborgerskab

eller ved at bestå en medborgerskabsprøve

skal man ikke lave en lovgivning med en prøve

at vi ønskede at være en gennemarbejdet prøve for

kritiseret nogle af de andre prøver der er for indfødsret og andre ting for

at lave en god medborgerskabsprøve det tager desværre

en lempelse i forhold til at tidligere skulle gå syv år før man fik permanent opholdstilladelse nu kan man få den efter

være mere

man glæde sig

lidt paradoksalt

pointsystemet for permanent opholdstilladelse som vi vedtog sidste år og som diskuterer i dag og

pointsystemet for familiesammenføring som vi skal diskutere i næste uge

blevet enige om hvad det præcis var man ønskede at ændre

at blive dansk statsborger og det er rigtigt at

hvilke krav der skal stilles om der overhovedet skal stilles krav

vi diskuterede den her sag i folketinget for ja noget der vel ligner et

der gjorde en ekstraordinær indsats de ville så

permanent ophold

vist sig at være så grotesk at

folkeparti brugte den indgangsvinkel at forbrugerombudsmanden burde kigge på sagen i forhold til vildledning af borgerne som det før er blevet påpeget i debatten

meget præcis med at forklare regeringen og dansk folkeparti

konsekvenserne af den lovgivning man var i gang med at

som blev afvist og nu har vi taget en tur

det tolken som man nu siger

også forstå at det omkring kronikerne

herre karsten lauritzens svar til mig på hvorfor kronikerne ikke skal

som regeringen og dansk folkeparti har trumfet igennem har den konsekvens at rigtig mange mennesker som

fornuftigt i dagligdagen står uden mulighed for at

skal søge om lov til at få lov til at blive her

er gået ud i det groteske derfor

kommet med et tilbud til regeringen vi vil gerne forsøge

det vi jo i realiteten opfordrer regeringen og dansk folkeparti til er at vi sætter os rundt omkring et bord

man har

dansk folkepartis optik indgår det der med at

kunne lave nogle brede forhandlinger jo

været hele dogmet for dansk folkeparti siden to tusind og et

herre martin henriksen siger nu her jeg tror

det er for et alternativ der er til den politik der bliver ført nu

og dansk folkeparti efterlader ude i ghettodanmark ude i uddannelsesdanmark og alle

kvittering kommer tilbage med fuldt knald og så vil jeg bare sige

karsten lauritzen hvad konsekvensen er af den lovgivning som herre karsten lauritzen har været med til at vedtage så skal herre karsten lauritzen ikke tage

boet lovligt i danmark i mindst fire år man må ikke have begået kriminalitet af en vis grovhed man må ikke have forfalden gæld til det offentlige man skal også blandt andet have bestået en prøve i dansk

arbejdet i danmark i mindst to en halv år inden for de sidste tre år derudover kan man hente nogle supplerende point

frivilligt arbejde hvis man har haft arbejde i længere tid end

også mulighed for at man kan hente nogle supplerende point

en danskprøve som er lidt sværere end den der er en del af de ufravigelige krav

permanent opholdstilladelse

meget rimeligt at man stiller de krav til udlændinge som hvis de får permanent opholdstilladelse

på vej til at få et dansk statsborgerskab som jo er det fineste og det fornemste man kan få som udlænding i danmark for så opnår man den fulde beskyttelse på linje med alle andre danske statsborgere i danmark

meget rimeligt at man stiller de krav

for debatten er en enkeltsag som

her fra folketingets talerstol skal forholde sig til og som regeringspartierne skal forholde sig til men vi kan så ikke stille spørgsmål

som er baggrunden for det beslutningsforslag

næsten opsummere det sådan at hvis dansk folkeparti og regeringen ikke vil forholde sig til

helt urimeligt jeg synes altså at det taler for sig selv for nu at sige det mildt vi har sågar haft ordførere på venstrefløjen der åbenbart heller ikke

eller reglerne for familiesammenføring det synes jeg også

sted er lidt kritisabelt det er helt forunderligt at

den politik der er uden at man fremlægger sin egen politik

hvis man i dansk politik kunne

kunne tilstræbe og tilslutte sig at man formulerede sin politik

forholde sig til den politik det som venstrefløjen gør her i dag

skal afskaffe pointsystemet for permanent ophold

kommer et nyt og mere fleksibelt system som

hvis de forhandlinger skulle foregå sådan som alle andre forhandlinger

skal tage stilling til enkeltsager som jeg ikke kender enkeltsager som

der stiller spørgsmålene formentlig heller ikke kender

folkeskolen

at det var en fodfejl fra min side at jeg sådan forsøgte at illustrere forskellige ting som man skulle tage stilling til såfremt i gang med at kigge på pointsystemet det blev så straks taget op og brugt

hele tiden har advaret mod alt det forfærdelige ved det her pointsystem og der kan vi bare se

nu har tænkt det hele så godt igennem

beslutningsforslag som er uden indhold det er jo ret bemærkelsesværdigt

godt være at fru marianne jelved og andre ikke er tilfredse med svaret men sådan må det jo være

synes det er en mærkelig måde at stille det op på

altså et glimrende eksempel på at vi faktisk er villige til at lytte hvis der kommer nogle fornuftige argumenter

vi så selv fremført det argument jeg lige vil fremhæve men

læse i referatet at de regler som ligger til grund for muligheden for at

man gå ind og læse og det vil være sådan at i forbindelse med den drøftelse der er af reglerne og den drøftelse der løbende er af udlændingepolitikken

noget der skal indrettes på en anden måde men det der bare er pointen er at grundlæggende

det pointsystem for permanent opholdstilladelse vi diskuterer i

mange andre vagt i gevær over for regeringens forslag vi forudså nemlig at regeringens forslag spændte ben for den målsætning og de krav man stillede som ufravigeligt ville

bidrager positivt til det danske samfund mulighederne for at få permanent opholdstilladelse og dermed slå rod og blive en del af fællesskabet her i landet som de ellers drømte om man ville komme til at ramme og straffe en masse mennesker som vi ellers normalt i vores skåltaler her i folketinget kan blive enige om er nogle af dem vi har brug for at fastholde og belønne og satse på der ville med andre ord komme alt for mange mennesker i klemme i systemet

siden pointsystemet blev vedtaget

og i vores udvalgsbilag med sager der er blevet skrevet spalte op og spalte ned i aviserne om historier

bekræfter hvor håbløs en lovgivning der

jeg bare lige nævne et par af de skæbner som jeg har stiftet bekendtskab med

hun har nemlig været mønsterstuderende på

regeringen foretrækker at man arbejder som ufaglært i stedet for at uddanne sig alt imens vi kæmper for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft hvad er logikken i det

for over ti år siden og

firma i københavns lufthavn hun fik afvisning fordi hun ifølge

at man har deltaget i aktiviteter der og nu citerer jeg fra kravene styrker din demokratiske udvikling og integration i danmark og som kan medvirke til at fremme medborgerskab og fællesskab om det danske samfunds værdier normer og principper

og jeg tror at rigtig mange danskere sidder tilbage med det samme spørgsmål

på et vellykket integrationsforløb med alle de mange job og sprogeksaminer han havde

ikke udfyldte kravet om aktivt medborgerskab

den sag taler for sig selv jeg ved udmærket godt at

jeg

ikke en ånd men et kompromis og dækker over

at man vil indkalde til nogle brede forhandlinger hvorfor ikke bare forhandlinger

og i forslaget står der at der er en lang række uhensigtsmæssigheder ved det pointsystem man har lavet og så har vi én eksemplificering

ikke det samme som at det er det eneste problem vi ser

skulle optrykke alle dem i et beslutningsforslag

at notere mig hvor meget tid ordførerne fra regeringsblokken

vi behandlede som indførte pointsystem der

til brede forhandlinger så vi kan få løsninger på de uhensigtsmæssigheder

uden hoved og hale nu er svaret at man ikke fremlægger en konkret politik

have en debat om detaljer altså mange af de ting

ikke fremlægger vores politik i venstrefløjen

kan ikke støtte forslaget om at afskaffe det nuværende pointsystem for tidsubegrænset opholdstilladelse tidsubegrænset opholdstilladelse er grundlæggende en god idé her belønner vi de udlændinge som gør en konkret indsats for at blive integreret i det danske samfund for at få tidsubegrænset opholdstilladelse stilles der ufravigelige krav om at en udlænding skal være i beskæftigelse da vi mener at integrationen skal være centreret om arbejdet udlændingene må derfor heller ikke modtage offentlig forsørgelseshjælp hanhun skal have kendskab til det danske sprog og må ikke have begået grovere kriminalitet

ønsker tidsubegrænset opholdstilladelse vi i de konservative synes at det er sundt at der stilles krav det er at behandle folk som ligeværdige medborgere de skal ikke pakkes ind i vat vi mener også at hovedansvaret for at blive integreret ligger hos den enkelte man skal selv gøre en indsats for at blive integreret samfundet kan ikke integrere folk men samfundet skal skabe de rette rammer for integrationen

fra starten været modstandere af pointsystemet for permanent opholdstilladelse

man jo bliver straffet for at have modtaget en enkeltstående social ydelse

en situation hvor en familie har behov for et tilskud til noget medicin

meget tydeligt eksempel på hvor dårlig en idé det her pointsystem er altså at man for eksempel gør socialpolitikken ekskluderende i stedet for at lade socialpolitikken inkludere og

et andet eksempel

er jo det her med at man skal bevise at man har begået skulle jeg til at sige aktivt

det vil sige at der er politikere herinde der skal sidde og vurdere om man er en god nok medborger

være fodboldtræner eller skal man have siddet i bestyrelsen på den lokale folkeskole

usympatisk så er der det eksempel som jeg har forsøgt at få de borgerlige ordføreres kommentar til et par gange nemlig at man simpelt hen motiverer unge mennesker som opholder sig fuldstændig lovligt i danmark til at tage sig

kvinde der ringede til mig forleden hun gik i tredje g på et århusiansk gymnasium og hun var meget overrasket

bliver du straffet det er så hul i hovedet

det er dybt mærkværdigt

at venstres ordfører kan få sig selv til at stå og forsvare sådan en ordning her fra talerstolen i dag altså få sig selv til at stå og forsvare at man siger til unge mennesker gå ud og tag

uklog integrationspolitik

uklog politik i det hele taget fordi vi har så vældig meget brug for at unge mennesker uddanner sig det sidste vi har brug for

at sortere de svageste fra og stod det til enhedslisten

blev hele systemet jo afskaffet hellere i dag end i morgen men det kommer næppe til at ske så længe vko sidder

også det var så positivt da man så de her udtalelser

at der var nogle åbenlyse fejl og problemer ved systemet jeg

glæder mig meget til at se hvad det er ministeren har tænkt sig at komme med

der er nogle tåbeligheder i det her system som er så synlige at selv v k og o må reagere på

konkret eksempel er jo

hvis mor er halvt dansker og halvt amerikaner og har amerikansk statsborgerskab og som altså bliver

og det gør hun fordi hun har gået på efterskole men hvis hun havde gået på højskole

man har fået indrettet når man afviser en ung pige som har boet i danmark hele sit liv

på højskole altså undskyld mig jeg mener som sagt

burde kunne forstå at der skal gøres noget

nu

korrekt forstået at vi gerne vil afskaffe det her pointsystem også det her

fyldestgørende for hvorfor jeg synes

som udgangspunkt skal have permanent opholdstilladelse efter et vist antal år med lovligt ophold

jeg synes det er fornuftigt at folk får den sikkerhed det giver at have den permanente opholdstilladelse og så skal man jo også huske på at den permanente opholdstilladelse er forudsætningen for at kunne kunne komme i nærheden af et statsborgerskab i modsætning til dansk folkeparti synes jeg at det er rigtig klogt at de mennesker der bor lever arbejder og betaler skat

her

og

men som sagt som udgangspunkt mener jeg faktisk at

det giver at have en permanent opholdstilladelse jeg tænker ikke mindst på de børn der lever i

utryghed det skaber for de børn at de aldrig rigtig ved om de nu må være her om de nu hører til her mener jeg er direkte skadelig både for de mennesker og

også for sammenhængskraften i vores

specielt i den forstand at det vil afskaffe de nuværende regler for

der skal indledes nogle forhandlinger om hvad der så skal

det har jeg udtalt mig ikke så positivt om i pressen og det vil jeg gerne have lov til at uddybe lidt her jeg har spurgt ind til hvad

liberal alliances kerneområder i forhold til det her og kan forstå at der ikke er noget der minder om enighed mellem de tre partier og liberal alliance i

mennesker der har lyst til at bidrage til det danske samfund skal have let ved at komme til

når vi taler om indvandring og for den sags skyld også familiesammenføring mener vi ikke at danmark skal være et socialkontor for hele verden vi mener ikke at hvem som helst bare skal kunne bosætte sig i danmark hvis de har lyst og modtage offentlig forsørgelse og bruge danske

det handler om flygtninge flygtninge har vi ikke tænkt os at stille nær så skrappe krav til som vi har i forhold til indvandrere og familiesammenførte i liberal alliance har vi en politik der bygger på et meget smukt

men lukkede kasser det vil sige at

indvandrere der ønsker at komme til danmark de skal inden de kommer til danmark 1 have et arbejde på forhånd 2 have en privat sundhedsforsikring på forhånd

to krav skal man slet ikke kunne få midlertidig

har arbejdet og betalt skat i danmark

kunne få permanent opholdstilladelse men det kræver altså skattebetaling i sammenlagt fem år vi mener heller ikke at man de første fem år skal have mulighed for at

modtage gratis sundhedsbehandling

da vi jo netop vil undgå at folk kommer til danmark med det formål at benytte sig af de danske velfærdsordninger til gengæld

det sundhedsbidrag som vi andre betaler endelig og det er vel næsten oplagt

alle vel enige i skal man ikke kunne modtage sociale ydelser

på den måde kan vi sørge for at dem der vil bidrage til det danske samfund kan få lov til at komme og gøre det mens dem som i virkeligheden bare har lyst til at stikke snablen ned i den danske kasse kan blive væk sådan som vi ønsker det

oppositionens beslutningsforslag

at regeringens politik i forhold

og derfor har liberal alliance heller ikke været med til at gennemføre den da den blev vedtaget sidste år før

oppositionen fortæller jo ikke i forslaget hvad man vil forslagsstillerne fortæller ikke hvad det er man vil

så der skal være bedre jeg har prøvet at stille spørgsmål både til socialdemokraterne til folkesocialisterne og til enhedslisten

takke for debatten som jo har været oplysende

af stort set alle andre ordførere for at vi tillader os at

baggrund af den sag med den afghanske tolk der deltog i det danske forsvarsarbejde i afghanistan

vi blevet kritiseret for ikke detaljeret at have gjort rede for vores politik

gjort rede for den politik vi ønsker gennemført

vi har faktisk vist os meget åbne det er derfor vi ikke

udgangspunkt i en helt konkret situation hvor landets statsminister for åben skærm erkender at det der er vedtaget herinde

her beslutningsforslag at

bred forhandling om at finde nogle mere fleksible regler

vedtaget men vi appellerer til at de bliver mere fleksible

baggrund i statsministerens reaktion

jeg må så sige til liberal alliances ordfører at liberal alliance ikke har læst beslutningsforslaget helt korrekt vi siger ikke at

vi starter ved forhandlingsbordet mens der stadig væk er et system der gælder med henblik på at få et mere fleksibelt

fint har fra talerstolen i dag og

det er vi alle sammen enige om er udgangspunktet det er ikke meningen at vi bare

nogen af partierne der ønsker så vi gør selvfølgelig vores overvejelser hvordan vi kan

har gjort sig meget umage med at uddanne sig

lige ved at gøre den færdig bliver færdig til sommer og regner med

her i syv år at kunne få permanent opholdstilladelse men så bliver der lige pludselig lavet noget om med virkning fra en dag i foråret to tusind og ti og så kan det ikke lade sig gøre

begynde forfra hele diskussionen om arbejde kontra uddannelse er i virkeligheden en meget meget trist diskussion

vi har store forhåbninger og målsætninger i det danske samfund om alle partierne

så honorerer vi det ikke når folk der bor her i landet faktisk gør sig umage for at opfylde de krav

medlemmer af folketinget har modtaget de samme mails som vi andre har og

definitionen af hvad der skal opfyldes for at kunne opnå permanent opholdstilladelse i danmark

herunder at alle uanset hvad

det fremmer ikke en ordentlig politisk debat at tillægge sine modstandere nogle motiver som ingen af dem nogen sinde har givet udtryk for ingen kan finde nogen som

i en automat nej det mener det radikale venstre ikke selv om nogle af ordførerne har

nogle af de ordførere der er herinde nu tænker jeg på min gamle partifælle herre simon emil ammitzbøll som tilsyneladende ikke længere mener at statsborgere skal kunne få deres ægtefæller og børn familiesammenført i danmark i kraft af at de er statsborgere

sundhedsforsikring fem år for at kunne oppebære sundhedsydelser til det må jeg sige at det

er noget der hedder at folk i akutte situationer skal kunne trække på et sundhedsvæsen

få sundhedsbehandling i danmark er ikke rigtig sådan er det ikke engang

alternativ det er altså en mærkelig måde at diskutere på

det

til familiesammenføring hvor det bliver lettere at komme ind i danmark hvis

fleksibelt men

fru marianne jelved nævnte som jeg gerne lige vil tage fat i for det første

det er spændende at fru marianne jelved fra folketingets talerstol beskriver forslaget som

udgangspunkt i det nuværende pointsystem når der i forslaget står

lad nu være med at sige at det man selv har foreslået

det andet lige det med konventioner

at det er lidt synd at fru marianne jelved bekræfter folks værste fordomme om det radikale venstres misbrug af internationale konventioner

en god tommelfingerregel og konvention er et andet ord for en bestemmelse der svarer til en lovgivning

fru marianne jelved ikke forstår det eller ikke vil forstå det hvis der er nogen der da har gjort noget for at danmark overholder internationale konventioner også på integrationsområdet så er det netop liberal alliance hvilket man så for ganske få uger siden

er betragtning om hvad man så skal gøre for at

ikke kender det radikale venstres politik fra gamle dage faktisk ligger der et forslag der ligner det der rigtig meget eller i hvert fald noget med en sundhedsforsikring men det jeg taler om er

pressekonferencen som statsministeren holder hver tirsdag klokken elleve tror jeg

hvor statsministeren på et givet tidspunkt gav udtryk for at selv han mente at den afghanske tolk havde været med de danske styrker i afghanistan som tolk også havde

en aktiv medborgerindsats

så han var meget overrasket over

en interessant debat en debat der jo ikke blot

foregår her i danmark men sådan set foregår internationalt

både i canada og australien har man jo igennem længere tid haft et pointsystem ud fra en helt bestemt grundantagelse om

skulle have bestemte kvalifikationer på forhånd således at man kunne sikre sig sikre sig at de mennesker der kom bidrog aktivt til de pågældende landes ve og vel hvis jeg meget kort skulle skære situationen til

er det nøjagtig det det handler om det handler om

etablere den enkeltstående sandhed at vi har ret til som land på forhånd at tilkendegive at mennesker som søger til danmark

også skal have noget med i bagagen noget der kan bidrage til at bringe danmark videre

angrebet for det siger sådan set mere om dem der angriber regeringen end det siger om regeringens

der beklager at man får point for

i forhold til hele uddannelsesdiskussionen

at give permanent ophold til

det er det der er udsagnet når man diskuterer det her nej udsagnene

lovgrundlaget for det her

brede tingene langt mere ud men sandheden er jo bare den at breder man det langt mere ud bliver det også udvandet

marianne jelved efterlyser eksempler på nogle der skulle have sagt at man ville af med pointsystemet jamen det sagde fru johanne schmidt nielsen jo sådan set så fint her på talerstolen og hun sagde også at hun ville forsøge sig med at trække socialdemokratiet og socialistisk folkeparti i den pågældende retning for mig lød det som om hun allerede mentalt set havde indstillet sig på at det radikale venstre nok var forslaget venligt stemt for dem nævnte fru johanne schmidt nielsen ikke sagen er sådan set den

vi skal kigge på men sagen er også den

skal kunne bidrage og det kan man når man opfylder de grundlæggende krav

når man så siger at uddannelse ikke giver noget

det giver jo ekstra point som man kan få til opnåelse af de hundrede point så det er en falsk melodi der synges

jeg egentlig er lidt ærgerlig over for på den ene side synger man en falsk melodi om regeringens politik og på den anden side står man og maler et billede af at man ønsker det brede samarbejde men hvis man ønsker det brede samarbejde hvorfor synger man så

nu som jeg er begunstiget af en lang hukommelse og når nu fru marianne jelved selv erindrer tinget om at hun har været minister

er et udmærket ord at stå her på folketingets talerstol og tale om et bredt samarbejde altså når man selv har været en central minister

i adskillige tilfælde præsterede at gennemføre politik på halvfems mandater

selvfølgelig blæste på oppositionen efterfølgende og kørte tingene igennem

andet af det er udtryk for en ærlig vilje til at nå frem til en tilstand hvor

det jeg kan garantere er at regeringen vil arbejde for at et grundlæggende pointsystem som allerede er etableret kommer til at virke efter hensigten at der nu kommer den her medborgerskabstest der kommer til at virke fra juni

de hjørner hvor for eksempel ansatte i udenrigsministeriet eller andre udstationerede har enorme problemer

på åbenlyse uhensigtsmæssigheder

skal vi nok i god ro og orden vende tilbage til tinget

fået en dejligt polemisk minister som

hele tiden at komme med nogle indskudte sætninger som jo klart går i den modsatte

dele af den tale som

til at der er nogle af udenrigsministeriets medarbejdere som kommer i

har været minister for området i en længere periode finder ud af

være her midlertidigt og permanent er at være her midlertidigt betyder at man med jævne mellemrum skal søge om at få lov

blive hos sin familie

fritidsinteresser for

sagde i sin indledende tale

forsøger at blive en del af det danske samfund

velkommen det er jeg meget meget enig

og folk der bor her for manges vedkommende

lever deres liv her og søger om permanent ophold for ud over de

socialdemokraternes ordfører ridsede op

bekymrede familiefædre

ellers kunne låne penge til at købe et hus og skabe tryghed for din familie

dette ting som også drejede sig om familiesammenføringer eller ægtefællesammenføringer har sf

andre partier talt om uddannelsessnobberi så snart man prioriterede uddannelse

ægtefællesammenføring siger

ministeren der skal være smagsdommer i forhold til om du må forelske dig

uafhængig af pointen når vi kommer til det et

uddannelse

sige

men for mig er det vigtigt at mennesker som ønsker permanent ophold i danmark også viser en vilje

jeg spørger igen hvor kan den vilje komme tydeligere til udtryk

indsætte et krav om selvstændigt arbejde igennem en vis tidsperiode

at i det øjeblik man tager en uddannelse

har man også givet et budskab om at man selvfølgelig tager en uddannelse fordi man skal kunne bruge den

set det der ligger bag ved hele ideen med at tage en uddannelse men ministeren er jo ude i lange udredninger for at forsvare det system der ligger uden at

vi kan få nogen klare svar på de spørgsmål vi stiller nu har herre henrik dam kristensen spurgt jeg ved ikke hvor mange gange om kronisk syge og så ender ministeren med at svare eller replicere skal det nu være en fordel en særlig fordel at man er kronisk syg nej

det er en særlig fordel at have en kronisk sygdom men det er jo ikke unormalt at man i den type sager som for eksempel opholdstilladelser kan give dispensationer i visse tilfælde

forslaget som vi skal behandle i dag ønsker forslagsstillerne at udvide de færøske og grønlandske ministres mulighed for at modtage fortrolige oplysninger fra finanstilsynet

ifølge bemærkningerne til forslaget er begrundelsen for forslaget at oplysningerne er nødvendige som led i varetagelsen af ansvaret for færøernes og grønlands økonomiske forhold og til brug for landsstyrernes planlægning og regulering af den

godt starte med at sige at de i forslaget ønskede oplysninger ikke direkte er relevante

varetagelsen af den økonomiske politik oplysninger indhentet i forbindelse med tilsyn er nemlig ikke oplysninger der typisk vil indgå i planlægning og udførelse af den økonomiske politik

også godt erindre om at færøerne og grønland ikke har ansvaret for pengepolitikken idet den varetages af danmarks nationalbank

ved at se hvordan de ønskede oplysninger er nødvendige som led i varetagelsen af ansvaret for færøernes og grønlands økonomiske forhold

ansvarlige grønlandske og færøske ministre

og som led i ansvaret for den økonomiske stabilitet tilsynet med bankerne er i dag et dansk anliggende og varetages af finanstilsynet hvorfor det er mig som minister der har det overordnede ansvar herfor derfor har jeg også mulighed for at anmode om oplysninger som led i mit overordnede tilsyn med finanstilsynet men det skal bemærkes at jeg heller ikke modtager disse oplysninger til brug for udøvelsen af økonomisk eller erhvervsmæssig politik men alene som led i mit overordnede tilsyn med finanstilsynet derudover skal det bemærkes at penge og realkreditinstitutter er forpligtet

også på finanstilsynets hjemmeside dette giver en god mulighed for løbende at følge finanstilsynets tilsynsvirksomhed jeg medgiver at det i krisesituationer er relevant at modtage fortrolige oplysninger fra finanstilsynet for at kunne agere politisk og dermed sikre den finansielle stabilitet men denne adgang til oplysninger har de ansvarlige færøske og grønlandske ministre som nævnt allerede med de gældende regler endelig vil jeg også gerne fremhæve at den i forslaget foreslåede adgang til oplysninger er ret vidtgående såfremt forslaget vedtages vil det i praksis betyde at de ansvarlige færøske og grønlandske ministre automatisk vil modtage fortrolige og tavshedsbelagte oplysninger direkte fra finanstilsynet om tilsynsvirksomheden for færøske og grønlandske finansielle virksomheder i videre omfang

som ansvarlig minister endvidere vil forslaget medføre at de grønlandske og

om en udvidet adgang til at videregive fortrolige oplysninger til færøske og grønlandske myndigheder i sig selv repræsenterer et temmelig vidtgående forslag som det foreligger i sin nuværende form

vil forslaget medføre som også ministeren redegjorde for i sin tale at færøske og grønlandske ministre automatisk vil modtage fortrolige og tavshedsbelagte oplysninger i væsentlig videre udstrækning end det som den tilsvarende ansvarlige danske minister og for den sags skyld også folketinget vil kunne modtage muligheden for at færøske og grønlandske myndigheder kan få endnu videre adgang til at kunne modtage fortrolige og tavshedsbelagte informationer skal derfor set med venstres øjne ses i en bredere sammenhæng

holdt op imod de oplysninger og det overordnede tilsyn som den ansvarlige ressortminister i dag har ansvar for i venstre er vi derfor også enige i at det i krisesituationer krisesituationer selvfølgelig er relevant og dybt nødvendigt at kunne modtage oplysninger om de finansielle virksomheder fra finanstilsynet men vi bemærker os at de færøske og grønlandske ministre allerede i dag i vid udstrækning har adgang til disse oplysninger med de nugældende regler det betyder ikke at

af det lovforslag som herre høgni hoydal er forslagsstiller for og det vil i praksis betyde at de ansvarlige færøske og grønlandske ministre kan udbede sig alle oplysninger hvilket er væsentlig mere vidtgående end de eksisterende regler

men hvis man allerede sidder og udlægger konklusionen på forhånd så er det jo ikke at indbyde til ret meget dialog vi siger netop at systemet muligvis ikke er perfekt som det er i dag

være grundlag for at foretage nogle justeringer forbedringer dem foreslår vi at man sætter sig ned sammen og drøfter og ser nærmere på

to gode venner fra det nordatlantiske og sætter sig lidt ind i hvad

for tanken og det der ligger bag endda rigtig meget

medlem af det danske folketing også nødt til at se på hvordan det fungerer i dag og den ændring der skete i to tusind og seks hvor man fik adgang til mere information må

fremskridt

man gerne have hjemmelen udvidet til mere kontinuerlig og

som medlem af erhvervsudvalget må jeg jo sige at jeg indimellem har været noget pikeret over

sinde at sige er at når to gode medlemmer af folketinget

et forslag hvor man beskriver at såvel grønlandske som færøske ministre er indstillet på at drøfte det her så mener jeg

jo godt støtte venstre i at sige lad os nu tage det ad fordøren tage ministeren i hånden og tage de nordatlantiske ministre i og så få det her drøftet igennem så vi kan se hvad

for et niveau hvad er det for et regelsæt

jeg kan høre allerede nu også ved samtale

herre høgni hoydal

og hvad det er for nogle informationer

hjemmel til

for deres virketrang og initiativ

må så også sige

med ministeren og de forrige

er på sin plads at få diskuteret tingene

opfordre ministrene til at sætte sig sammen og tage drøftelsen af om der skal laves om på de nuværende regler og hvis det viser sig at der er

afspejler et ønske om at man gerne vil have øget indflydelse og dermed også øget ansvar i forhold til det som vedrører egne forhold sf er tilhænger af at det færøske

særdeles gode muligheder for at styre udviklingen i deres egne områder forudsat dette ikke sker i strid med de gældende aftaler der er indgået imellem færøerne grønland og danmark det primære

formål med l en hundrede og halvtreds er at sikre myndigheder og ministre fuldt indsigt og viden i finanstilsynets vurderinger af situationen i de færøske og grønlandske finansielle virksomheder særlig færøerne har gjort sig dyre erfaringer med tilbagevendende bankkriser der har påvirket hele samfundet dramatisk de færøske myndigheder har ikke ifølge l en hundrede og halvtreds kunnet målrette en økonomi og finanspolitik

der er sammenhængende og baseret på konkret viden og stillingtagen

finansmarkedernes rolle og udvikling i samfundsøkonomien regeringerne i grønland og færøerne har tilkendegivet deres opbakning til

med krisen som startede med bankkrisen hvor store konsekvenser det har for et samfund når banksystemet bryder sammen og færøerne havde jo allerede oplevet det en gang tidligere det har utrolig stor betydning for et lands økonomi

er det jo ret indlysende at man ønsker at have noget viden om

ud også før det går galt sådan så man kan følge med i hvordan

vi har haft en lang proces mellem folketinget og det grønlandske landsting om øget selvstyre hvor vi har diskuteret meget at man skal tage større ansvar selv vi har store diskussioner

er ansvarlig for sin egen økonomi hvis man skal være det

skal man selvfølgelig også have mulighed for at få de oplysninger der er nødvendige for at man kan vide hvordan situationen er så man kan påtage sig det ansvar at sørge for sin egen situation derfor synes vi det er fornuftigt

lovforslaget her lægger op til

for forslaget

fra den nordatlantiske gruppe om at ændre loven om finansiel virksomhed så færøernes landsstyre og grønlands

udvidet adgang til fortrolige oplysninger fra finanstilsynet forslaget er en konsekvens af eik bank koncernens krak man mener at der burde være være bedre adgang til fortrolige informationer

finanstilsynet i sådanne situationer

i grønland får adgang til fortrolige oplysninger netop til brug for krisehåndtering denne fremgangsmåde kan utvivlsomt forbedres

er noget helt andet her mener jeg at forslagsstillerne går for langt også set i lyset af at ministeren

vi skal passe meget på at vi i denne sag ikke bevæger os

noget der begynder at ligne en hel eller delvis overtagelse af banktilsynet det finansielle område pengepolitikken eller lignende vi har lige været igennem den værste økonomiske krise siden det legendariske krak i wall street krisen er ikke slut endnu og slet ikke på færøerne

der er en eneste grund til at færøerne er kommet rimelig uskadt gennem krisen nemlig at færøerne er en del af rigets finansielle område at vi har

et fælles banksystem og banktilsyn og at bankpakkerne også omfattede færøske banker begivenhederne beviser at færøerne har stor fordel af

med i rigets system og

i den forbindelse vil jeg erindre om

hoydal som minister på færøerne i to tusind og otte ville overtage hele det finansielle sagsområde fra riget og gøre det til et færøsk anliggende det blev heldigvis ikke til noget herre hoydals landsstyrekommission holdt

et par måneder senere lagde krisen sin iskolde hånd over

hvis herre hoydal tilbage i to tusind og otte havde fået sin vilje

islandske tilstande på færøerne i dag det synes jeg er en vigtig pointe i denne debat

vi skal ikke være blinde over for at der er en del politik og også

i nærværende forslag

på færøerne har specielt republikanerne gang på gang brugt

dårlige ved færøernes forbindelse

kollaps

fremturet med et synspunkt om at banken eller dele af den kunne have været reddet hvis den danske finansminister havde informeret færøernes finansminister en dag eller to før han gjorde

fremstilling er bevidst naiv ingen kasse på færøerne heller ikke landskassen

være hensigtsmæssigt for landsstyret at skyde penge i en bank hvor ingen næppe heller finanstilsynet eller ministeren havde indgående indsigt i bankens bøger

man fik refinansieret eik bank på færøerne og at man fik gjort

i rigsfællesskabet taler vi os

taler vi sammen i rigsfællesskabet og det er

de respektive ministre som skal tale sammen om

ændring af lov om finansiel virksomhed er først og fremmest begrundet i den krise

sidste år ramte den færøske bank eik bank og dermed den færøske økonomi som helhed grønland har heldigvis

for grønland der bør med andre ord ikke være nogen tvivl om at intentionerne bag dette lovforslag bør fremmes da det kun er tiltænkt som en forbedring af den nuværende situation hvad styring af økonomien i færøerne og grønland angår vi var da også medforslagsstillere til et lignende forslag tilbage

men der er sket meget siden to tusind og fire ikke mindst i grønland den enogtyvende juni to tusind og ni blev grønlandsk selvstyre som bekendt introduceret og jeg må sige at det nu må være et åbent spørgsmål om det også i dag er relevant at vi herinde i folketingssalen skal forsøge at

skal samarbejde selvstyreordningen har fundamentalt ændret situationen mellem grønland og danmark og det må være målet for fremtiden at så lidt som muligt i den relation reguleres via

her beslutningsforslag minder meget om et tidligere beslutningsforslag fra forslagsstillerne som vi drøftede den sekstende december to tusind og ti i den forbindelse foreslås det at videreføre amagerbanken som en offentligt ejet og drevet bank

generelt set er jeg selvfølgelig enig i at forbrugerne bør sikres gode vilkår det arbejder regeringen for dagligt

nogle ordentlige forbrugerbeskyttelsesvilkår men dette skal ske ved at bankerne reguleres

i sund konkurrence med hinanden og ikke ved at staten driver bankerne regeringen arbejder i den forbindelse målrettet på at styrke reguleringen af og tilsynet med bankerne dette arbejde foregår både nationalt og i eu regi i øjeblikket er der for eksempel et omfattende arbejde i gang i eu hvor formålet er at skærpe kapitalkravene til de finansielle virksomheder ligeledes har vi gennemført en række initiativer til at sikre forbrugerne gode vilkår i øjeblikket arbejder vi herhjemme blandt andet på en risikomærkning af lån hvorved bankkunderne nemmere kan gennemskue hvor risikable de enkelte lån er kravene i forbindelse med lånoptagelse til køb af fast ejendom er ligeledes blevet skærpet

ved at bankrådgiveren sammen med kunden nu skal udarbejde et særligt rådgivningsskema derudover findes der mange forskellige former for banker og de drives efter forskellige principper det er således allerede i dag muligt for forbrugerne at vælge bank ud fra hvilke ydelser de ønsker at modtage jeg mener ikke at en statslig opgave at drive bank

derfor ikke noget ønske om at staten skal eje banker og drive bankvirksomhed ud over det absolut nødvendige statens engagement i de danske banker skal i forlængelse af dette ikke udstrækkes længere end til finansiel stabilitet jeg kan i øvrigt oplyse at amagerbanken er blevet orienteret i overensstemmelse med lovgivningen som et bredt flertal i folketinget står bag

vel ikke til nogens overraskelse ikke støtte enhedslistens forslag om at det offentlige permanent skal være ejer af amagerbanken og stå for driften af banken som økonomi og erhvervsministeren beskrev i sin tale har vi tidligere haft lignende drøftelser her i folketingssalen hvor vi også fra venstres side afviste enhedslistens forslag

derfor ikke gentage alle mine argumenter fra tidligere men slå fast at vi i venstre ikke ser det som en permanent offentlig opgave at drive banker i danmark på grund af den finansielle krise har staten gennem finansiel stabilitet fået ejerskab til en række nødlidende pengeinstitutter men vi ser jo allerede at der frasælges aktiviteter således at statens ejerskab alene er midlertidig som følge af den internationale finanskrise

i vanskelige situationer

konsekvens af kortsigtede og uansvarlige dispositioner i den finansielle sektor det er urimeligt og uheldigt socialdemokraterne valgte at medvirke til en samlet plan for at rette op på uansvarligheden

bære en væsentlig del af udgifterne ved at rette op på de fejlagtige dispositioner samfundet satte garantier bag sektoren således at bankkunder kunne friholdes fra at komme i økonomisk uføre socialdemokraterne havde fokus på bankkunderne mens ejerne af bankerne måtte tåle at tabe efter de regler der gælder vi finder det beklageligt at sektoren overhovedet påførte nogen tab

tilbundsgående undersøgelse af årsagerne til bankkrisen og det vil vi aktivt arbejde for sker socialdemokraterne ønsker ansvaret placeret og en

l brix desværre ikke kunne være til stede har jeg lovet at fremføre dansk folkepartis holdninger enhedslisten vil gerne statsbank og det vil sf også gerne når man læser deres principprogram i december behandlede vi et andet forslag fra enhedslisten hvor de ønskede at videreføre eik bank danmark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

solid bankdrift gennem højere og skrappere kapitalkrav og tilsyn som vi har gjort med kreditpakken og stribevis af lovforslag det sikrer at bankerne ikke går ned men kan klare sig selv om der er stormvejr i finansverdenen

med i forliget om kreditpakken og opstramningen af tilsynet med den finansielle sektor men sf har jo også ytret sig om en statsejet bank og det er første skridt på vejen mod en nationalisering af bankerne i sfs principprogram fra to tusind og tre der er det seneste står der bla

sf vil en grundlæggende ændring af samfundet det forudsætter en revolutionær proces hvor et flertal i befolkningen gradvist afskaffer kapitalismen

demokratisk samfundsmæssig styring

det enorme skift der skete fra den ene dag til den anden hvor grundlaget for vores økonomier nærmest blev

selvfølgelig langt fra slut endnu den undersøgelse af

niels sindal var inde på er også nogle overvejelser vi gør os i sf og her kommer der så

et beslutningsforslag fra enhedslisten om at videreføre den sunde del af amagerbanken som en statsejet bank i lighed med et tidligere beslutningsforslag

gennemskuelig mere sikker for forbrugerne mere sikker for samfundet og hvor farlig spekulation bliver holdt på et minimum både af hensyn til forbrugerne

samfundet vi mener absolut at der kan skabes en bedre regulering af den finansielle sektor både i danmark og på internationalt plan der sker forskellige ting nu

det er absolut ikke til at udelukke at man skal gå endnu videre både i danmark og internationalt for at sikre at man har en finansiel sektor der

for udlån til sunde virksomheder og til borgerne når

men som altså ikke er en tikkende bombe under vores samfund som finanskrisen viste at hele den meget spekulative finansielle sektor var endt med at blive men det helt konkrete forslag her kommer sf ikke til op om ligesom vi ikke gjorde

det tidligere forslag som kom fra enhedslisten

en lang række spørgsmål der rejser sig når man gerne vil

tyve linjers bemærkninger endda fordelt over to spalter i beslutningsforslaget hvordan skal man lede sådan en bank

for nogle investeringsprincipper der skal lægges til grund ud over

må lave decideret spekulation som er

forslaget hvordan gør amagerbanken som statslig bank egentlig livet bedre for den almindelige forbruger skal staten hæfte for de indskud der er der og dermed give borgerne en risiko spørgsmålene står står lidt i kø til

meget kortfattet beslutningsforslag om noget så så drastisk

kan sikre kapital til selvstændige mindre virksomheder vi har set gennem de sidste par år hvordan

eksempler på virksomheder i udkantsområder hvor

måske fordi banken er blevet for overforsigtig og det altså bliver nye iværksættere og mindre virksomheder der

tabet og får lov til at

at den finansielle sektor har opført sig så uansvarligt tidligere så vi vil gerne se på alternativer til bankernes udlån i dag ligesom regeringen for eksempel gør omkring

og pensionsselskaberne eller andre kan stille kapital til rådighed så mindre virksomheder for eksempel i

den nødvendige kapital det er en af forudsætningerne for at

radikale venstre ønsker ikke mere statsbank

vi har sådan set rigeligt med statsbank i øjeblikket med finansiel

det ikke fordi vi er imponeret af private banker som de har håndteret finanskrisen det er der ingen grund til at være imponeret over

kan slet ikke se at en statsbank skulle løse de problemer vi står over for så vi afviser forslaget

at sige tak til sf som godt nok ikke vil stemme for forslaget men som dog udtrykker meget sympati

også offentlige pengeinstitutter på et tidspunkt jeg vil sige til de borgerlige partier at det er utroligt at man kan stå her og

bare skråsikkert sige

gør markedet bedst efter at vi har været igennem det ene krak efter det

skulle gå ind og redde landets største bank danske bank som hvis ikke

lavet de der utrolig store og meget risikable bankpakker var gået rabundus

det der er virkeligheden de private banker var jo gået rabundus hvis ikke skatteyderne havde holdt hånden under dem og så kommer

skråsikkert at det private marked er bedst til at drive bank hvorimod man synes at det offentlige er dårligt

det var en bank som alle var tilfredse med og som ikke gav underskud

overskud og som

have lavet girobank om men men

mig tage et andet eksempel på et offentligt ejet pengeinstitut

statsanstalten for livsforsikring som i dag er

en del af danske bank koncernen dengang var den sådan indrettet at den

overskud det gør danica stadig væk

til danske banks aktionærer det er da mærkeligt at sige at det er bedre

hen til mig og sagde at han lige havde mistet et millionbeløb han havde solgt sit hus

skulle umiddelbart efter overføres til køb af et nyt hus

stod på kontoen krakkede amagerbanken og han tabte det meste af sit indskud og dermed sin mulighed for at købe

kroner plus forskellige former for opsparing

så er der mennesker der har tabt på de krak

er det fordi kunderne har opført sig uansvarligt er det fordi det er kunderne der har påført banken tab næh det er spekulanterne

det er rigtig godt at have en banksektor sådan indrettet at almindelige kunder skal betale for at en bankledelse taber kæmpe milliardbeløb på spekulation men men det er altså åbenbart det man her fra borgerlig side synes

er godt at vi har nogle alternativer nemlig andelskasserne merkur og andre som gør at folk

den påstand at bankpakkerne har givet overskud

på nogen måde var fornuftigt at regne på den måde som jeg gjorde men nu er det altså sådan at når bankerne betaler til bankpakkerne så trækker de det fra i skat og man skal da være en rigtig dårlig økonomi og erhvervsminister hvis ikke man ved at skattefradrag koster penge

derfor skal indgå i regnskabet derfor giver bankpakkerne ikke overskud de giver underskud og det eneste man

er er det tanken at pålægge regeringen at nedsætte en

fremlægge en plan for hvordan det sikres at oplysninger om bortførte børn og formodede gerningsmænd hurtigst muligt

der skal sigtes efter at sådan et arbejde i en arbejdsgruppe er afsluttet inden udgangen af to tusind og elleve i beslutningsforslaget

man har det såkaldte amber alert system

indledningsvis vil jeg godt sige at der er er mange gode tanker og intentioner i det beslutningsforslag der her er

som er bortført skal findes så hurtigt som

det er regeringen naturligvis fuldstændig

er imidlertid efter regeringens opfattelse en række forhold der medfører at indførelsen af sådan et varslingssystem som det amerikanske amber alert system ikke er

jeg begrunder det kan det måske være hensigtsmæssigt

hvordan politiet i dag behandler sager om børnebortførelser rigspolitiet har oplyst at når politiet modtager en anmeldelse om at et barn er bortført

vil politiet indledningsvis foretage en grundig afhøring af

for at fastslå barnets opholdssted og hvilke forholdsregler der konkret bør foretages

er tilstrækkelig formodning om at der er tale om en

anmeldt for at bortføre et fælles barn og det er det jo ofte ja så undersøges forholdene omkring forældremyndigheden herunder om der er fælles forældremyndighed og eventuelle afgørelser om udøvelse af samvær i udlandet i de tilfælde hvor politiet så måtte vurdere at der er en akut risiko for

en international efterlysning i det såkaldte sis register eller via interpol i den forbindelse videreformidles oplysninger vedrørende gerningsmandens formodede rejserute og andre relevante detaljer

bortføreren hurtigst muligt politiet kan også udsende en særlig meddelelse til lufthavne og grænsestationer hvis der i den konkrete sag vurderes at være

vil politiet kunne anvende offentlige medier herunder tv og radio og politiets hjemmeside til efterlysning af et bortført barn

en bred vifte af muligheder for at iværksætte en efterlysning når der sker bortførelse af et barn samtidig har politiet en høj grad af handlefrihed i forhold til at tilpasse de skridt de tager for at få barnet sikkert hjem til behovet som det er i den konkrete

supplerende kan jeg oplyse at rigspolitiet med

formål at gøre den politimæssige indsats i disse sager endnu bedre på nuværende tidspunkt er i gang med at udarbejde nogle retningslinjer til politikredsene netop vedrørende børnebortførelsessager ud over at

inddrage det forhold at politiet allerede i dag har en bred vifte af muligheder for at foretage efterlysninger på

er det efter min opfattelse vigtigt at man ved drøftelsen af beslutningsforslaget gør sig klart

er for sager et varslingssystem som det såkaldte

er et system som blev indført i usa i nitten halvfemserne den grundlæggende idé i systemet er at når der foreligger en formodning

blandt andet via tv radio og også trafikskilte

er det som oftest sådan at der er tale om at barnet eller børnene bortføres af den ene af forældrene og bortførelsen

af en eller anden form for tvist om forældremyndigheden et system som

vil ikke kunne afhjælpe de situationer da børnene i de sager som oftest vil blive bortført som led i et samvær

under nogle omstændigheder hvor det tidsmæssige aspekt ikke vil være afgørende for at bringe barnet tilbage til danmark

er amber alert systemet heller ikke tiltænkt den type sager

amber alert at der er tale om at det bortførte barn er i risiko for at lide alvorlig skade eller dø hvilket som oftest ikke vil være tilfældet i de sager hvor det er en af forældrene der har bortført barnet herudover vil myndighederne i disse sager vide hvem bortføreren er og som oftest også hvor befinder sig i de sager hvor børn er blevet bortført

har vi i danmark et velfungerende samarbejde mellem familiestyrelsen og udenrigsministeriet som varetager kontakt og forhandling i de sager

kan søge information om hvor man kan gå hen og hvad man kan gøre hvis ens barn er blevet bortført til udlandet

når det så er sagt kunne man selvfølgelig retorisk spørge hvad

så med eventuelle fremtidige sager i danmark hvor bortføreren er en fremmed person skal vi ikke indføre et amber alert system af hensyn til

til det vil jeg sige at politiet i har mulighed for at benytte en bred vifte af værktøjer når der er en formodning

et barn er bortført samtidig har vi ikke

overskueligt land politiet i danmark vil i de tilfælde hvor det er nødvendigt hurtigt kunne komme i kontakt med den brede befolkning

må man også tage en ressourcemæssig betragtning med i overvejelserne er det hensigtsmæssigt at bruge ressourcer på at opbygge et formaliseret system der har til formål at forhindre en type sager der er meget sjældne i danmark det mener jeg ikke

jeg bare understrege en gang til at regeringen selvfølgelig er enig i den grundlæggende idé i beslutningsforslaget altså at bortførte

børn hurtigst muligt skal findes og bringes sikkert hjem

set at vi

set enige om men men jeg kan ikke se andet

er brug for en hurtig varsling kan gennemføre en hurtig varsling gennem de medier

det nu engang er relevant og nyttigt at

det ville de jo heller ikke gøre selv om vi lavede lavede et nyt system

at lave nogle retningslinjer til politikredsene om hvordan man skal forholde sig bare for at sikre at det kører så effektivt som

det er meget meget få sager hvor det er relevant at gennemføre disse varslinger og når der er brug for det gør vi det hurtigt og effektivt og det er nu mit indtryk at man i befolkningen oplever at

forslaget her om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at indføre et offentligt advarselssystem

et alvorligt problem vi har med at der vitterlig er børn der bliver

dansk folkepartis

problem med at det er

jeg har samme oplevelse som jeg forstår også justitsministeren har

også er udviklet under andre vilkår

hvor man jo i usa har et helt særligt problem med at fremmede bortfører børn

i højere grad har det problem at det kan være den ene forælder

om det afhjælper det her problem

synes jeg at indføre det her system

afhjælper det problem vi har men jeg synes det er et prisværdigt initiativ og jeg synes vi skal bruge det som en anledning til at få lavet en status over hvor

for et problem vi har i danmark hvor mange børn der bliver bortført og hvad baggrunden

en

intentionerne bag dansk folkepartis beslutningsforslag er rigtig gode men når det så er sagt er det også det eneste rigtig gode jeg kan se ved beslutningsforslaget ministeren har lige gennemgået hvad for nogle muligheder politiet allerede har i dag når man skal lokalisere bortførte børn

understrege at jeg ikke synes at det her er et problem der skal forklejnes kan jeg oplyse fru karen jespersen som som talte om at

et rimelig stort antal børn vi i dag i danmark har bortført vi har i alt lige nu firs børn der befinder sig uden for landets grænser som er blevet bortført men kendetegnende for alle de firs børn er at det

af deres familiemedlemmer der står bag bortførelsen derfor kan man sige

system der er bygget op på den amerikanske model

typisk vil de her børn blive bortført fra ferier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

jeg kun opfordre alle til at komme og deltage i for jeg

at der er ting omkring bortførte børn vi skal gøre bedre men det handler for mig at se ikke om at lave et varselssystem men i stedet for at tage fat om nældens rod forældreansvarsloven og se på hvad man kan gøre i de sager hvor forældre

altså resulterer i at der er mange børn der bliver revet op fra danmark og bliver taget udenlands jeg synes at der er behov for at vi laver forældreevnevurderinger i nogle af de sager hvor der er høj risiko for bortførelse og at man går ind og kigger på

man ikke når dertil at børnene bliver ført ud af landet men en model som den dansk folkeparti altså nu opfordrer til med at lave trafikmotorvejsskilte og trafikannoncering af at nu er

tror jeg ikke meget på men i usa er

måske til nabostaten eller et andet sted inden for staterne men i dagens danmark

have billeder af børnene på mælkekartoner eller indføre lotterisedler hvor der er oplysninger om børnene eller den slags jeg synes at vi skal have tillid til at rigspolitiet nu med den arbejdsgruppe man har nedsat får lavet de retningslinjer der skal til for at sikre at der bliver en ensartet linje i hvordan man håndterer sager om børnebortførelse

registeret og vi har interpol vi har mulighed for særlige meddelelser til lufthavne og offentlige medier som også justitsministeren sagde men oftest vil

anbefaler altså ikke kunne gøre den store forskel

kan have sympati for at selvfølgelig skal bortførte børn lokaliseres hurtigst muligt

nu i forvejen politiet har rimelig godt styr på endelig vil jeg sige at

beslutningsforslag er at man siger at man skal have lavet et system man spørger ikke om det vil være en god idé at lave et system det skal altså ikke undersøges der skal alene udarbejdes

til hvordan det kan være og det synes jeg måske nok lidt allerede er ved at blive håndteret i forhold til at rigspolitiet allerede

argument for at noget af det der sker i

jo men altså vi kan da godt lave nogle nye lovbestemmelser i forældreansvarsloven

men hvis vi nu siger at en far som

når børn typisk bliver bortført

sker det ganske ofte efter en ferie i udlandet ergo vil motortrafikvejsskiltning ikke rigtig have nogen stor indflydelse så havde ministeren det rigtig gode argument at man skal sondre imellem om man bliver bortført af et familiemedlem eller man bliver bortført af

har jo her et forslag hvor man kun kan være enig i formålet nemlig at forhindre bortførelse af børn det er meget sympatisk at man vil sætte ind på det her område og det kan

kun bakke op om vi har alle set og hørt ulykkelige historier om børn der bortføres og om de problemer som det giver børnene og den forælder der står tilbage når det er den ene forælder der bortfører deres fælles børn det er en situation der er uacceptabel og som der selvfølgelig skal sættes ind over for men desværre indeholder dette konkrete forslag ikke noget svar på

meget mekanisk måde at give alarm på når et barn er bortført ved en efterlysning i radioen eller advarsler på motorveje det er oplagt at

andre lande når man skal blive klogere men vi skal jo ikke være blinde for de helt enkle

bortført fra danmark

børnene ikke kommer tilbage fra ferie eller samvær

bortført af den ene forælder

alarmering som det her beslutningsforslag lægger op til overhovedet ikke rammer det er helt andre steder man skal tage fat hvis man

er at børnene bliver ført bort fra danmark

sikker på at mange har følt at de talte for døve øren når de satte ord på den frygt de havde for en bortførelse

lige så sikker på at mange medarbejdere i socialforvaltninger og andre steder har savnet værktøjer til at hjælpe de familier

har gjort opmærksom på at der kunne være en risiko

har følt sig truet af at den anden forælder ville bortføre børnene

kræver uddannelse og det kræver ressourcer til

der har kontakt til de berørte institutioner

socialrådgivere der måske kender familierne de have bedre værktøjer det gælder statsforvaltningerne der måske skal have flere ressourcer eller andre muligheder for at løse de tunge samværssager hvor bortførelse er en risiko det gælder rådgivningstilbud til de forældre der føler sig truet af bortførelse af deres børn så de kan få en reel hjælp inden ulykken sker det er alt sammen ting som man i en snæver vending godt kan føle sig fristet til at skære ned på eller skære væk når der mangler nogle penge

ting som i den her situation faktisk vil batte det gælder selvfølgelig også

jeg er enig med tidligere ordførere

er udmærket at vi har en anledning til at drøfte det her forslag

starte med at sige at heldigvis heldigvis er det jo meget sjældent

der hvor det er fremmede der bortfører børn det er heldigvis meget meget sjældent det der meget oftere gør sig gældende

samværsforældre der bortfører børn

og det sker typisk at de gør det i starten

på det tidspunkt hvor man opdager at barnet er væk kan der være gået flere dage

hjælper det jo ikke meget at lave et alarmeringssystem i danmark

og hænge plakater op i lyngby storcenter med efterlysninger hvis barnet befinder sig i libanon

det her ind i de rigtige proportioner og se på

det ofte er sådan at det er samværsforældre og selv om det ofte er sådan at bortførelsen sker tidligt i samværet og

ofte er meget svært at lave en national efterlysning

synes jeg ikke man skal undlade at gøre det det synes jeg bestemt ikke og der noterer jeg mig med stor tilfredshed at rigspolitichefen allerede er i gang med at optimere indsatsen i de forskellige politikredse efter politireformen har vi jo fået nye store slagkraftige politikredse

på dupperne og klar til at modtage anmeldelser om forsvundne børn og at man har nogle klare planer for

når det sker hvordan får man sendt et signal ud de rigtige steder således at

rusket en gang og man får kigget efter at alle politikredse er klar til at yde en optimal indsats

nævne her og som jeg også vil opfordre politiet til at gøre meget mere ved

er en forsøgsordning der i øjeblikket kører

man som borger i nordsjælland tilmelde sig en sms ordning således at hvis politiet har nogle efterlysninger

kan politiet sende sms’er ud til alle de borgere der er med i

lige skal holde øje med den og den varebil i

det betyder at politiet lige pludselig får udvidet styrken

mænd og kvinder som kan holde øje derude og lede efter det

min erfaring med det system er at det faktisk virker i løbet af meget kort tid får man lokaliseret det man leder efter ofte får man også afkræftet at der var tale om

den ordning hvor man bruger borgere der frivilligt melder sig til

være øjne og ører for politiet ikke at være politifolk men at være øjne og ører for politiet og rapportere tilbage hvad

jeg mener også at vi skal opfordre politiet til at ofre hvad det koster at opgradere teknologien således at det ikke kun er den her sms ordning som efterhånden er ved at være noget uddateret

det nye og det er med et glimt i øjet

filmstumper og hvad det nu kan være altså bruge et meget bedre medie nemlig mms hvor man kan sende

jeg kan komme i tanke om der har været i nyere tid så har politiet faktisk været ude i løbet af ganske ganske kort tid med efterlysninger alle de steder hvor man kan lave efterlysninger

det er både i radio i fjernsyn det er rundt til taxaselskaber og busselskaber

for at kontakte lufthavne og andre grænsestationer

har man sørget for at informere alt det man overhovedet

de sager der har været med fremmede bortførelser har man også løst opgaven og gåden i løbet af meget meget kort tid

finde nogle løsninger på det som måske er det mest forfærdelige der kan ske for de fleste forældre

barn som vi også så her forleden dag med den lille dreng

enige i præmissen og det vil sige at der selvfølgelig

vi mener ikke at

gøre og det er at det helt klart kan ruske op i problemet

også hørt fra sfs ordfører

i det handler også om om man kan overføre det system som

mange andre handler om et her og nu

også på motorvejsskilte men som

mener vi ikke at det vil kunne overføres til

også været været nogle eksempler på en far fra de varme lande der bortfører sit barn fra

en daginstitution og der tror vi ikke at amber alert systemet vil kunne forhindre det der er det politiet og så en hurtig indsats der vil kunne

det barn bliver bortført og den den

mulighed har man jo allerede i dag

en masse systemer som vi i fremtiden kan bruge

tak for tak for debatten selv om den ikke

i dansk folkeparti det som forslaget jo dybest set går ud på

folketinget såfremt forslaget var

hurtigtarbejdende tværministeriel arbejdsgruppe der skal fremlægge en plan for hvordan det sikres at oplysninger om bortførte børn og formodede gerningsmænd hurtigst muligt når frem til offentligheden efter alarmering arbejdsgruppen skal undersøge erfaringer fra andre lande herunder blandt andet de erfaringer man har gjort sig i usa og på den baggrund komme med forslag til hvordan vi i danmark kan

opklaring af sager om bortførte børn det kunne man

andet gøre ved elektroniske tavler i lufthavne ved færgeafgange på motorvejsskilte i tv og radio på internettet noget af det

i forvejen men man kunne jo oplagt kigge på hvordan vi kunne blive bedre til at få det ud flere steder og til flere folk

i forbindelse med indbrud

i arbejdsgruppen og kigge på om det var noget man kunne gøre lidt mere ud af i det danske samfund amber alert systemet har været nævnt et par gange og det kan

med at vi nævner det i beslutningsforslaget men vi skriver jo sådan set også i beslutningsforslaget er vigtigt at understrege at arbejdsgruppen skal inddrage erfaringer fra flere forskellige lande

gør i andre lande tage erfaringer til sig og så lave en dansk

amerikansk model eller en canadisk model eller hvad ved jeg skal være en dansk model men

de udenlandske myndigheder vil blive informeret

at det er sådan men i akuttilfælde kunne det jo også være relevant at kigge på hvordan man

til danskere i danmark og til andre der måtte befinde sig i danmark sådan

hurtigt kan alarmere politiet hvis de bliver opmærksomme på

ved at blive bortført eller at en bortført som er beskrevet opholder sig et bestemt

var lidt mærkeligt at den konservative ordfører sagde at det

gøre det bedre end man gør i dag det viser netop at

en samværsforælder der bortfører barnet i starten af samværet

og så er det sådan set også vores udgangspunkt

hvis politiet kan konstatere at et barn er blevet bortført og forbrydelsen har fundet sted for flere dage siden

set indarbejde i de retningslinjer som arbejdsgruppen

mange bortførte børn i udlandet

vi ser meget gerne at der kommer noget godt ud af de retningslinjer som rigspolitiet sidder og kigger på men

foreningslivet jeg har svært ved at se

også andre ordførere inde på

kan lave nok så mange lovændringer her i folketinget

fru louise schack elholm ikke kan være til stede i dag vil jeg læse hendes tale

venstre har modtaget ligestillingsministerens perspektiv og handlingsplan for to tusind og elleve med tilfredshed handlingsplanen indeholder en række fokusområder som for eksempel uddannelse uden begrænsninger ligestilling for mænd fokus på kvalitet frem for køn vold i nære relationer menneskehandel og ligestilling i et internationalt perspektiv generelt

vi skal ikke lovgive om hvordan

denne respekt for den enkeltes frihed kan vi kun bakke op om det er ikke os på christiansborg der ved hvordan familierne skal få livet til at hænge sammen det ved familierne bedst selv i perspektiv og handlingsplanen lægges der i stedet for op til at vi skal bruge frivillighedens vej til at få mere lige muligheder i danmark har vi allerede ligestilling

hvorfor vælger drengene ikke omsorgsfagene hvorfor tager færre drenge end piger en uddannelse det skal undersøges nærmere

der er igangsat en undersøgelse som skal vise baggrunden for ulighederne det er vigtigt at vide hvad baggrunden for skævhederne er hvis de skal ændres skyldes det at mænd vælger mænd eller at kvinder fravælger en benhård karriere vi kan alle sammen have en holdning til det men det

bliver godt at få nogle mere håndfaste fakta som kan nuancere debatten og give os nogle ideer til hvor der skal sættes ind årsagerne til skævhederne kan være mange og de bunder ikke nødvendigvis i mangel på ligestilling derudover lægges der vægt på at nedbryde barrierer for at få flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer og ledere samtidig laves der frivillige aftaler med virksomheder om at få flere kvinder i bestyrelser og ledelser oppositionen taler ofte om tvang jeg synes det er et nederlag at man er nødt til at tvinge lighed mellem kønnene igennem som kvinde skal man vælges på sine kvalifikationer og ikke på grund af sit køn vi er mere end bare kvinder vi har kvalifikationer og vilje

kvoter og tvang vil også sætte spørgsmålstegn ved om de kvindelige ledere og bestyrelsesmedlemmer har de nødvendige kompetencer eller om de blot er valgt fordi man skal opfylde en kvindekvote det er en uønsket situation som jeg ikke vil sætte en kvinde i vi skal heller ikke bestemme at kvinder skal vælge karriere frem for børn

og familiernes eget valg vi skal sikre at kvinder på lige vilkår med mænd kan forfølge en karriere vi skal sikre at flere kvinder kommer i bestyrelser og ledelser men det skal ske ad frivillighedens vej ikke gennem tvang det er ikke en falliterklæring for kvinderne at nogle kvinder prioriterer børnene det er vigtigt at prioritere børnene det bedste er selvfølgelig hvis begge forældre prioriterer børnene men vi skal hjælpe kvinderne til at få mulighed for

børn og arbejde eller karriere det skal gøres ved at give familierne de bedste rammer venstre glæder sig over at regeringen har lavet en aftale med kommunerne om at afskaffe de løsrevne lukkedage

det og mange andre tiltag skal hjælpe kvinderne til at kunne vælge både børn og karriere samtidig foreslår oppositionen også ofte at øremærke en del af barslen til mænd men hvad er det lige der gør at folketingsmedlemmer ved hvad der er bedst

jeg skal ærligt indrømme at når jeg ser en redegørelse med overskrifter som ligestilling er også for mænd og ligestilling er en vinderstrategi for danmark for kvinder og mænd så er det vores opfattelse i dansk folkeparti at ministeren har fat på noget af det rigtige

et udtryk for nye toner det understøttes jo ganske glimrende af at ministeren har nedsat et mandepanel som skal se på de barrierer som drenge og mænd støder på blandt andet i uddannelsessituationer

gerne sige at vi i dansk folkeparti bakker varmt op om initiativet

mandepanelet for os at se er

på et af initiativerne i redegørelsen som netop handler om hvorfor flere drenge end piger fravælger uddannelse og hvad forskellige undervisningsformer betyder for drengenes skoleengagement hvis vi skal have alle talenter i spil gælder det jo netop begge køn

arbejdsmarked og i redegørelsen nævnes

for at motivere flere piger

nemlig sundhedsuddannelser

jo nødt til at spørge om ministeren også overvejer et projekt her ministeren har i redegørelsen beskrevet at der skal ske et opgør med gammeldags holdninger til hvad kvinder og mænd

for de valg der træffes

så vidt ikke uenig men jeg vil gerne sige at der stadig skal være respekt om det frie valg til en uddannelse også ud fra interesse

problem at en kvinde vælger at være hjemmegående husmor eller at en mand vælger at blive murer det skal stadig være lige så acceptabelt som hvis det var omvendt

at flere mænd ønsker at holde barsel fremgår også af redegørelsen og initiativet

at samle gode erfaringer fra virksomheder der understøtter de mandlige ansattes brug af barselorlov for derefter at kommunikere det videre er ganske glimrende der skal gøres op med gammeldags holdninger om

mænds barsel for det er ganske enkelt ikke rimeligt at nogle mænd oplever decideret chikane fra arbejdsgiveren fordi de vil have barsel der igangsættes en række initiativer for at få flere kvinder i ledelse hvilket også er udmærket i forvejen får langt flere kvinder end mænd en videregående uddannelse og jeg tror at der med tiden automatisk vil komme flere kvinder i ledelse hvilket så også naturligt vil

det er langt at foretrække frem for kvoter men det kræver naturligvis at kvinderne vælger vejen og her vil jeg igen pointere at vi i dansk

kan være et mål i sig selv at kønnene skal være lige repræsenteret men altid må være op til den enkelte person mand eller kvinde at tilvælge karrieren for uanset at man arbejder på at få større sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv vil der ved lederjob være situationer hvor man er nødt til at fravælge andre ting det er muligt at vi skal have alle talenter i spil men hvis talenterne prioriterer noget andet end arbejdsmarkedet er det helt i orden vold skal bekæmpes og vi skal som samfund klart tilkendegive at det er uacceptabelt hovedparten der udsættes for vold er kvinder men også mænd er udsat for vold det er derfor glædeligt at ministeren vil iværksætte en undersøgelse for at afdække om de eksisterende tilbud imødekommer mænds behov og hvilke tilbud der yderligere er

det har undret mig såre at kvindekrisecentre er på finansloven mens mandekrisecentre har fået hjælp af satspuljemidlerne her er der vist behov for ligestilling

i to tusind og elleve kommer ligestillingsredegørelserne fra de offentlige institutioner

ikke her sige at det i dansk folkepartis øjne er spild af tid at for eksempel kommunerne skal opliste hvor mange af hvert køn er ansat i forskellige stillinger det giver simpelt hen ikke mening

helt klart vores vurdering at man naturligvis ansætter de mennesker der har de bedste kvalifikationer uanset køn der nævnes også et eu projekt om

jo hørt lidt om hvad kommissær viviane

også en af dem der ser frem til debatten om

perspektiv og handlingsplanen for ligestilling hvert år det

gør jeg fordi ligestillingspolitikken ligger sf meget på sinde og har høj prioritet hos os

man godt vil snakke ligestilling i regeringen men

perspektiv og handlingsplanen at skride til lovgivning på det her område det er

jeg vil kritisere nogle af de fokusområder der er i rapporten for jeg synes det er nogle glimrende fokusområder som jeg fuldt ud kan tilslutte mig

men når man læser rapporten synes jeg at

de konkrete initiativers fravær i hvert fald hvis vi skal hæve hæve os lidt op over kampagneplanet og og annonceplanet

lad os tage fat i for eksempel den med barslen som vi har diskuteret lige så længe

nær sagt vi vi har haft

stærkt repræsenteret og vi i de seneste år også her i folketinget

jeg kan jo se af perspektiv og handlingsplanen at ligestillingsministeren rent faktisk godt kunne tænke sig at mænd ville tage noget længere

der nærer et oprigtigt ønske om at kunne tage mere

men kulturer på arbejdspladsen kvinderne som sætter sig på hele barslen og de normer og strukturer der er i samfundet forhindrer det

regeringens bedste bud at nedsætte dette panel blandt andet vi hører fra fru karen jespersen som læser venstres ordførers tale at det er utrolig vigtigt

barselorloven her til lands nu må jeg bare lige påpege at når vi overhovedet har

er også nødt til at sige at når man i norge og sverige og island har parlamentarikere der har blandet sig i det her område med meget meget fine resultater i forhold til at få fædre til at

det jo fordi man har vurderet at de pågældende landes parlamenter og parlamentarikere rent faktisk havde noget at skulle sige på det her område og jeg synes altså det er noget af en kortslutning at påstå at

til fædrene fordi det er det eneste der reelt kan bryde de fastlåste strukturer på arbejdsmarkedet der gør at fædrene

og mænd i bestyrelser i meget lang tid og det virker jo reelt også som om den problematik er gået op for ligestillingsministeren og for regeringen men hvorfor er det så at regeringen ikke aktivt ønsker at påvirke udviklingen man folder hænder og håber på at udnævnelsen af nogle ambassadører vil være tilstrækkelig til at gøre en forskel

måske også en smule naivt når bestyrelsesposter skal besættes viser det sig igen og igen at man vælger kandidater som i

forvejen findes i ens jeg havde nær sagt mandenetværk og som ligner en selv og når man er mand så er det mest mænd der ligner en selv

sådan at velkvalificerede kompetente kvinder overses i en helt urimelig grad vi er nødt til at gå skridtet videre end bare at tale om det her problem hvis vi vil ændre tingenes tilstand

en målsætning om at der i de børsnoterede virksomheders bestyrelser skal være mindst fyrre procent af hvert køn det er jo interessant hvordan borgerlige regeringer i hele europa også følger den her

at vi har et stort problem med vores ligelønsbegreb

arbejde med med et andet ligelønsbegreb

og en en ny måde

virker ikke rigtig på regeringen og der sker ikke noget konkret på området man har igen og igen sagt at det må være op til den enkelte at sikre sig den løn man

synes det er påfaldende at man igen her i perspektiv og handlingsplanen for to tusind og elleve ikke i højere grad tager fat

er det

at værdisætte arbejde af samme værdi ville man

men ja

faktisk en interessant sammenligning herre simon emil ammitzbøll

et folketingsvalg for her har vi jo helt bestemt kvoter vi har jo lavet et system så der bliver valgt folk fra nordjylland fra sønderjylland fra vestjylland fra bornholm fra nordsjælland og så videre

opponerer imod

først en stor tak til ligestillingsministeren for den årlige redegørelse om arbejdet og perspektiv og handlingsplanen for to tusind og elleve som det fremgår af redegørelsen er vi faktisk nået rigtig langt med ligestillingen her i landet det er faktisk gået så godt at vi ifølge fn er verdens næstbedste til at skabe ligestilling tro det eller ej

der er stadig væk masser af udfordringer at tage fat på

mellem mænd og kvinder i landet kræver at regeringen og vi folketingspolitikere yder en indsats ikke ad lovgivningens vej men vi skal argumentere

ligestillingen men vi må og skal holde fast i at ligestilling i sidste ende handler om holdninger

kultur den bedste måde at skabe en reel ligestilling på er efter min opfattelse

at ændre de holdninger og normer og den kultur der blokerer for fremskridtene ændringerne kan ikke kun gennemtvinges ved hjælp af en mere simpel rigid lovgivning

de uformelle grænser der skal

en opgave som når alt kommer til alt kun kan løses ved at folk af egen drift udfordrer normerne som redegørelsen også med al sin tydelighed viser

er ligestilling meget mere end for eksempel kvinder i bestyrelser ligestillingsindsatsen har mange facetter og det synes jeg er et meget vigtigt budskab

det første indsatsområde er at flere piger og drenge skal bruge hele uddannelsespaletten som ministeren formulerer det

alle talenter skal i spil hvis vi skal udnytte ressourcerne effektivt så for os konservative starter ligestilling allerede i skolen hvor vi skal sikre at lige rettighed til at udfolde sine forskelligheder og søge sine muligheder man skal med andre ord også have lyst til at gøre

et andet indsatsområde skal sætte fokus på fædres vilkår

tager danske mænd kun få procent af den samlede barselorlov

synes jeg også man skal sørge for at de i højere grad bliver brugt men det kræver blandt andet den her berømte kultur og holdningsændring i virksomhederne vi konservative vil ikke lovgive om og bestemme hvordan den enkelte familie fordeler barsel ændringen må i stedet komme nedefra

hvilket vi heldigvis også allerede ser i dag

tredje indsatsområde skal skabe større mangfoldighed i ledelser og bestyrelser danske kvinder er faktisk blandt de allerbedst uddannede kvinder i verden og derfor er det naturligvis også paradoksalt at kun nogle få procent af toplederne i danske virksomheder er kvinder mere ligestilling i ledelsen af private og offentlige virksomheder er sund fornuft og bedre udnyttelse af den samlede talentmasse at øge mangfoldigheden forskelligheden i bestyrelser er ikke kun et spørgsmål om at alle skal have lige muligheder men også et spørgsmål om nytænkning og innovation derfor er det vigtigt at der rekrutteres mere ligeligt blandt begge køn men men men vi konservative

mener at løsninger skal udarbejdes i tæt samarbejde med virksomheder at indføre for eksempel kvoter vil være at vise mistillid til danske kvinder kvindekvoter skaber nemlig kvotekvinder altså kvinder

og det er ikke holdbart ministerens initiativer om at ændre rekrutteringskulturen via frivillighed

kampen mod menneskehandel der er heldigvis

en international bred enighed om at menneskehandel bør bekæmpes og bagmændene retsforfølges vi konservative mener at danmark bør sende et meget klart signal om at handel med kvinder og mænd til seksuel udnyttelse og tvangsarbejde er forkasteligt vi ser derfor frem til den handlingsplan som kommer senere på året der vil understrege at vi jo ikke vil acceptere menneskehandel det sjette og sidste

er initiativerne for større lighed i udlandet og det er bestemt noget som ligger mit hjerte meget nær vi støtter derfor også ministerens vision om at danmark kan gå forrest og modvirke undertrykkelse i andre lande

er ligestilling derfor er det for eksempel også naturligt at vi bruger udviklingsbistanden til at fremme at kvinder i andre lande kan opnås samme indflydelse og mulighed som her i landet

det overordnet set mener det radikale venstre

rigtig fin redegørelse der handler om lige muligheder for begge køn hvilket helt klart er vejen frem for ligestillingen i danmark

også glade for redegørelsens præmis om at vejen som sagt går igennem både mænd og kvinder altså ikke et enten eller som desværre har præget debatten i rigtig rigtig mange år men et både og og det er den vej vi skal

det har været oppe tidligere om det er s eller sf eller om det er regeringens

det viser jo bare at hvert fald er noget som

socialdemokratiske ordfører også var inde på

bliver en realitet for det er der i den grad brug for at

få kigget på ingen tvivl om det alene frafaldet på ungdomsuddannelser for unge mænd vidner om at man skal tage den her problemstilling rigtig rigtig alvorligt

det en rigtig vanskelig debat ingen tvivl om det

bedre end drengene i uddannelsessystemet er rigtig mange erfaringer der viser

på samme måde som man taler om i dag årsagerne til drengenes deroute hører man hvis man lytter til debatten og det gør man jo skyldes stillesiddende

det er det samme system som fik drengene i front på bekostning af pigerne i rigtig mange år der håber jeg at mandepanelet vil komme

flere nuancerede svar på den udfordring også nogle kvalificerede svar

en mail fra arbejderbevægelsens erhvervsråd

for at illustrere hvorfor det er så vigtigt med det her mandepanel der står følgende mænd i trediverne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark en tendens som vil blive ved med at blive forstærket i fremtiden i løbet af de næste tyve år vil kvinders andel af de tredive til ni og tredive årige således stige i nordsjælland

falde i vestjylland oveni kommer at de unge kvinder i dag er langt bedre til at uddanne sig end de unge mænd dermed står de danske kvinder til at blive vinderne på fremtidens arbejdsmarked hvor efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft i de kommende år stiger markant igen ingen tvivl om at et mandepanel selvfølgelig er nødvendigt

rekruttere meget bredere for at få det bedste resultat og for at få den bedste viden ligestilling handler selvfølgelig også i lige så høj grad om strukturelle ændringer i

lovgivningen som den handler om hvordan samfundets normer er usynlige altså de usynlige strukturer

danskernes handlemuligheder hos det radikale venstre ønsker vi et opgør mod netop disse normer og usynlige strukturer der er med til at forme kvinder og mænd i deres daglige virke og som sætter begrænsninger op for hvordan de to køn kan agere derfor vil

fokus på at mænd får de samme rettigheder som kvinder ved for

barsel at homoseksuelle får ret til ægteskab på lige fod med heteroseksuelle og at kvinder nedbryder glasloftet på arbejdsmarkedet så står der også en del om

i undervisningen og formidling allerede i folkeskolen så fremtidens borgere i danmark gøres opmærksom på deres rettigheder og hvilke muligheder

det vil kunne hjælpe på den kærestevold som

er et stigende problem iblandt unge mennesker

nødsaget til at tage alvorligt alle borgere i danmark har

ret til et liv hvor man ikke skal føle sig kuet eller undertrykt af sin partner på grund af fysisk eller psykisk vold derfor skal

plads til alle kvinder der henvender sig til landets krisecentre især især i de store

ikke altid plads til dem jeg tror at

glæder vi os over at der i redegørelsen står følgende

kunne holde trit i det globale hjernekapløb kræver det at vi stiller med det allerstærkeste hold

det er rigtig ærgerligt for der er altså mulighed for

på banen med politiske initiativer grunden til at vi også synes

i maj måned sidste år selv gav udtryk for at det kunne være

ministeren kunne springe ud af skabet og anerkende at for

samlivet for homoseksuelle heteroseksuelle burde sidestilles fordi de

ønsker vi ligestilling og ønsker vi at sætte det allerstærkeste hold

andet område som også optager os rigtig rigtig meget det er homoseksuelle lønmodtagere som efter eget udsagn også

på og ministerens redegørelse er et rigtig rigtig fint

skridt i den rigtige retning på rigtig mange områder som sagt

omkring kærestevold omkring homoseksualitet men ikke mindst og det undrer mig lidt at

ikke har berørt minoritetskvinder som man ellers taler meget om

på trods af en stemme som er absolut på sidste udkald jeg tror dog at den vender tilbage det har jeg fået oplysninger om fra lægevidenskaben

man skal nok ikke glæde sig for tidligt hvis der er nogle der er gået i gang med at glæde sig over det

nogle af de formuleringer som

indledte sin ligestillingsredegørelse med hun skriver at målet med ligestilling ikke er at tvinge kvinder og mænd

noget de ikke ønsker det handler ikke om tvang det synes jeg er rigtig vigtigt måske kan man også sige

er udtryk for i hvert fald en underlig opfattelse af hvad ligestillingsdebat skulle handle om for

om hvordan man sikrer at mennesker uanset køn uanset seksuel orientering uanset interesser i øvrigt får mulighed for at udfolde sig frit

tage den uddannelse man gerne vil tage

under visse forudsætninger men alligevel at man i hvert fald ikke bindes i sin måde at agere på af kønsroller og kønsnormer som er overleveret i samfundet pointen er jo bare at det går en lille smule galt når ministerens konklusion

øge friheden en rigtig fin konklusion bliver at så skal man nok ikke betræde

er nogle strukturer i samfundet der forhindrer at mennesker frit kan vælge at gøre det de gerne vil og måske bliver de bundet til at tage nogle uddannelser

hvis de tager nogle uddannelser og har meget svært ved at få arbejde inden for den uddannelse de har valgt har svært ved at etablere det forhold til deres børn som de gerne ville på grund af nogle strukturer på deres arbejdsplads på grund af nogle strukturer på arbejdsmarkedet ja hvis det er sådan at det ikke om man så må sige først og fremmest eller i hvert fald ikke udelukkende er inde i den enkelte person

ikke bare om at påvirke menneskers tanker og menneskers sind nej så handler det grundlæggende om om

er det ikke rigtigt at der faktisk er nogle ting i vores samfund der betyder at den lige mulighed for at udfolde sig frit ikke eksisterer hvis det nu er sådan

to køn lad os så holde os til de to køn for

bliver det alt for indviklet selv om andre nok vil sige at det er udtryk for en borgerlig

i forhold til det at være forældre

vi gerne vil frisætte mændene til for eksempel i større udstrækning end det har været tilfældet indtil nu at få mulighed for at få et tæt forhold til deres børn

vi så kan konstatere at med de metoder vi bruger i danmark

man ved at indrette barselsystemet på en anden måde som

har gjort i andre nordiske lande opnår resultater meget hurtigere hvorfor er det så at man skal nægte at lære af erfaringerne fra andre nordiske lande

det er baseret på lovgivning

udelukke at det for liberal alliance er et led i en trend som kan holde også på andre politikområder men ellers vil jeg sige at det er ganske usædvanligt lad os tage et andet eksempel som jeg synes er vigtigt at diskutere

hvis det er sådan at man kan konstatere at vi har fået etableret et uddannelsessystem som med ret stor præcision opdeler mennesker efter deres køn i forhold til de uddannelser

vi kunne prøve at se på uddannelsernes indhold uddannelsernes organisering uddannelsernes form

i den her diskussion så konstaterer man jo og tørrer sveden af panden at uligheden på løn i danmark

vi har det mest kønsopdelte arbejdsmarked i europa måske næsten endda i verden

lønnen er jo nok en afspejling af den samfundsmæssige værdi

jo sådan at for eksempel lønnen for en stor del af de offentligt ansatte kvinder er aftalt i overenskomster hvor det offentlige regeringen kommunalbestyrelser gennem kl regioner gennem danske regioner spiller en rolle og er med til at forhandle de her lønninger og derfor også har en mulighed for at påvirke hvordan lønrelationerne skal være inden for den offentlige sektor så selvfølgelig kan man påvirke den udvikling politisk man kan jo også beslutte sig til at vi faktisk ikke accepterer at det arbejde der har med mennesker at gøre det arbejde der har med offentlig velfærd

arbejdet med computere og andre ting det interessante er faktisk at

er et forbløffende sammenfald mellem de job som er dårligt lønnede og de job kvinder søger til eller bliver anbragt i

at man kan trøste sig med at det hele skyldes nogle strukturer man ikke har indflydelse på men der er bare

der er lønmæssigt i danmark også selv om man så siger

den opdeling man har på arbejdsmarkedet

man har det mest kønsopdelte arbejdsmarked det kræver politisk initiativer politisk handling

efter enhedslistens opfattelse

i taget synes vi at det der er det store problem og det store udestående i diskussionen om ligestilling som et frigørelsesprojekt for rigtig mange mennesker er at man skal holde op med at betragte det som en psykisk øvelse i menneskers indre men opfatte det som et politisk kampfelt

politiske områder hvor vi forsøger at skabe forandring

være et rigtig rigtig stort fremskridt

det ville være fremragende hvis ligestillingsministeren

den rigtige opfattelse hun har af hvad der er definitionen på om en lov indvirker på ligestillingen nemlig at det ikke er om det står i loven at den skal genere mænd jeg næver det som et eksempel

altså når man gennemfører nogle bestemte forringelser af dagpenge supplerende dagpenge og så videre og ved at det faktisk er

for kvinder end for mænd fordi der er langt flere kvinder der har den tilknytning til arbejdsmarkedet der gør at de får supplerende dagpenge så bliver man nødt til at acceptere og anerkende at det faktisk har en ligestillingsmæssig konsekvens

lovgivning ikke bare om man skal have den

hvis man så vil have den og nu nævner jeg selvfølgelig

lovgivning hvor enhedslisten var imod de forringelser der blev gennemført

har det for kvinders mulighed for

og så videre og så videre og så bliver man jo nødt til at komme med nogle tiltag der gør at de forringelser der sker af kvinders vilkår

på de horder af vrede mennesker der var for at demonstrere

kvoter for kvinder i bestyrelserne og for øremærket barselorlov

afventer at der ikke længere er krig i verden sagen er jo at det går ufattelig godt hvis man skulle citere den tidligere konservative statsminister poul schlüter med ligestillingen her i

ligestilling handler jo om lige muligheder

benytte sit talent stræbe efter de mål man selv sætter sig i livet

det ligestilling handler om

lige muligheder og det er jo også det vi har hørt fra s

der skal være mere resultatlighed før man er tilfreds

citere min tidligere partifælle dog ikke fra samme tid elna munch som var en af kvindesagsbevægelsens store kæmper

femten der gav kvinder stemmeret på lige fod med mænd sagde

til kvinderne selv for nu var mulighederne der og så var

virkeligheden bare at benytte de muligheder der er det gør mange kvinder og det er dejligt at se der er jo også et flertal af de

en stor andel af de politiske ledere fra de forskellige partier

så det går jo egentlig ret fint også selv om man skulle forfalde

med lige muligheder

gerne vil have at det skal gå hurtigere at man gerne vil have at

skal opnå resultatlighed med mændene i højere fart så kan man jo også selv tage et ansvar

alle de mange højtuddannede succesrige kvinder vi har i det danske samfund til at blive mentorer for yngre kvinder og hjælpe dem med at udvikle

til at sikre at unge talentfulde kvinder får de samme netværk

det der ofte efterlyses i forhold til diskussionen om kvoter

jo en sag vi har diskuteret

den radikale ordfører herre manu

holder fast i sit synspunkt om at være imod disse kvoter

hvem der skal sidde i bestyrelseslokalerne for private virksomheder det må være ejerne der træffer den beslutning og ikke medlemmerne af folketinget og som jeg antydede før hvorfor ikke kvoter for folk med anden etnisk baggrund hvorfor ikke kvoter for homoseksuelle hvorfor ikke kvoter for unge bestyrelsesmedlemmer har som regel en vis alder og det skyldes så at de jo skal have erfaring gerne fra erhvervslivet

er de unge de homoseksuelle og dem

hvis vi laver fyrre procents kvoter for kvinder for det er næppe dem der er kommet ind med rip rap og rup effekten

som man lader være at tage ind fordi man bliver tvunget til at tage bestemte nye ind så andre grupper vil få mindre

ikke bare en debatklub

på er der noget der kan laves om

forslag nemlig det her med øremærket barsel og det med kvoter for kvinder i bestyrelser og vi er imod begge dele

nævne en gang til for han tog emnet op om homoseksuelle

et forbud imod at præster og godkendte trossamfund kan vie homoseksuelle det er et forbud vi

det ønsker vi i liberal alliance

vi håber at vi kan få regeringen med i en dialog om det den tidligere kirkeminister er fald meget optaget af det

god debat jeg synes også

med glæde har noteret mig en

andet synspunktet om at vi har mere at mødes om end at skændes om

meget positivt synspunkt ikke mindst efter en temmelig stærkt polariseret debat

omkring den ottende marts hvor der til tider var nogle

jo også nogle nuancer der gik tabt i den overordnede debat så selv om

ikke uden om og det synes jeg også at den her debat har været præget af

principiel skillelinje

progressiv som ligestillingsminister eller

den sags skyld som ligestillingsordfører

sige at være succesfuld hvad vil det sige

at være en ligestillingsminister og ligestillingsordfører der handler

man kan fornemme i debatten at der synes i hvert fald én klar fløj at mene at det så er når man lovgiver når man tyer til

ændre lovgivningen det er den eneste måde hvorpå vi så kan komme frem

tilhører argumenterer for at vi lever i et samfund hvor vi har formel ligestilling

at når man skal opnå reel ligestilling fordi vi jo stadig væk

at ændre traditioner i vores samfund

lyder handlekraftigt nok

når vi ser på de udfordringer som vi står over for mit succeskriterium er derfor som ligestillingsminister og så må jeg jo leve med

bestemt procentsats eller resultatlighed

forrige taler at sikre lige muligheder det kræver altså at

her normer og traditioner det er den eneste måde hvorpå vi kan rykke os det sidste stykke som vi jo skal for på den måde

få den ud af de til tider lidt snævre kredse den befinder sig i

at svare på det ene spørgsmål der var om man så overhovedet havde behov for

også fortsat insistere på det var der også flere der nævnte det

at vi selvfølgelig også bliver nødt til at få inddraget mændene i denne debat og også flere end de mænd der er til stede her i dag det

kan få øje på nogen problemer for kvinder overhovedet

jo har en noget anden dagsorden end da ligestillingskampen begyndte for mange år siden

de oplevelser jeg havde den ottende marts har været med til

yderligere stof til eftertanke ikke mindst om

lige nævne to eksempler

og hun så kom ned i børnehaven og gjorde opmærksom på det

blev der altså kigget meget meget skævt til kunne da ikke som mor forlade sit barn i seks måneder for at tage til afghanistan eller hvor det nu end var

forsvaret mødte stor forståelse og klap på skulderen for det var vel nok godt at han

kæmpe for værdierne og danmark og så videre derudad det var ét eksempel det

en mandlig sygeplejerske der jo så

mænd om at maskulinitet og sygepleje ikke er to uforenelige størrelser som han meget klart sagde det

der egentlig specielt feminint ved en genoplivning

derfor det er så vigtigt at ligestillingsdebatten ikke kun er en debat for kvinder og

sådan at når vi ikke går efter resultatlighed og vi ikke går efter at man skal opnå ligestilling

ønsker at ty til lovgivning inden for det her felt der andre instrumenter vi skal benytte

opnået vores mål

danmark den ottende marts sagde det meget godt feminisme har givet os et valg

del tid på at løbe de enkelte

blevet gjort blandt andet af fru helle sjelle

koncentrere mig om om nogle af de punkter der er blevet nævnt

var jo så uddannelsesvalget som fru pia adelsteen

det kønsopdelte uddannelsesvalg jo

et forsøg på at vise paletten

hvad den enkelte skal bruge sit liv på der er vi tilbage ved det med drømmene

nogen der skal diktere hvad

i de forskellige initiativer som som vi har taget fokuserer

der nogle af initiativerne som specifikt retter sig mod kvinderne og det er

blandt andet initiativet i praktik

kan komme i praktik som problemknuser men dermed jo ikke sagt at vi

drengene bliver af i vores uddannelsessystem der er

én meget simpel forklaring såsom at drenge har vanskeligt

meget mere kompliceret billede vi der skal ridse op og derfor

uddannelsesinstitutionerne har en betydelig opgave her tag bare universiteterne det er

deres selvstyre at de naturligvis

forstå skuffelsen over

jeg også offentligt har tilkendegivet at da jeg blev ligestillingsminister

åbne den her debat på en ny måde og få flere med men jeg må nu engang forholde mig til hvad der står

står ikke noget om de homoseksuelle og derfor er der altså heller

homoseksuelle i perspektiv og handlingsplanen så det bliver ikke i dag jeg

sige springer ud af skabet på trods af den opfordring der kom fra herre manu

også spurgt ind til minoritetsgrupper og minoritetskvinder specifikt nej de er heller ikke glemt vi fortsætter den rettighedskampagne der er blevet lanceret den bliver sågar også udvidet til mænd

har et endnu større fokus på minoritetsgrupperne

har vi jo som også flere har sagt været igennem det mange gange før

kan få få løsnet os lidt fra at det kun er det vi diskuterer men nu var

på om jeg forventede at det kunne føre til lovgivning på eu plan altså at man fra eus side ville indføre kvoter og hvad jeg i givet fald ville gøre ved det

ansvarlige kommissær på det her felt viviane reding har tilkendegivet at

bare være opmærksom på at det så indtil videre er hendes opfattelse det er ikke den samlede kommissions opfattelse og kommissionen er

jeg tror at det vil være temmelig kompliceret at opnå den enighed bare i kommissionen og derefter skal man så blive enige på

klart imod man kan nævne et land som tyskland med

man kan også nævne et land som storbritannien

nævne den nuværende danske regering så

at ligge vågen om natten og frygte eller tro at det er lige rundt om hjørnet hvis det

lige til sidst og det synes jeg igen er en meget klar indikation på

bliver enige om nogle spilleregler

hvordan virksomheder kan arbejde mere målrettet med at styrke mangfoldigheden i

bestyrelser det er så sådan at

halvtreds virksomheder indtil videre der har meldt sig til

som værende et klart tegn på at det her er en dagsorden

vil måles på baggrund af resultater det jeg sagde

lidt slet skjult henvisning til nogle der har kommenteret og allerede vurderet

operation kædereaktion på baggrund af de ganske få måneder det har løbet og

været i stand til at udnævne kvinder til deres bestyrelse

fortolket at vi ikke bliver enige om

barsel og det også være uanset om jeg blev inviteret de her forhandlinger med beskæftigelsesministeren

at vi har nogle regler i danmark som er ekstremt fleksible at vi har en beskyttelsesperiode der